i dag er der følgende anmeldelser pia kjærsgaard

jakob ellemann jensen pia adelsteen sofie carsten nielsen lisbeth bech poulsen nikolaj villumsen merete riisager og lene espersen forespørgsel nummer f elleve kim christiansen kristian pihl lorentzen leif mikkelsen og lars barfoed forespørgsel nummer

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

samtykke som givet

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

ikke stillet ændringsforslag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

den første ordfører er karsten nonbo fra venstre

salen inden vi går i gang med ordførerne

skal forhindre ulovlig cabotagekørsel altså

udenlandske vognmænd og firmaer kører en form for piratkørsel i danmark det er vi selvfølgelig helt med på i venstre at vi skal have stoppet og derfor er vi også villige til at se på de bødeforhøjelser der

at politiet rent faktisk kan og vil for eksempel tilbageholde

overtrædelser af loven det skal gerne være sådan at

i praksis og der er det mange gange ret vigtigt at det køretøj

ulovlighed i danmark også kan tilbageholdes indtil bøden er betalt

dernæst bemyndiges ministeren til at kunne fastsætte

eu regler om om godskørsel og om arbejdstid for selvstændige vognmænd samt tilsvarende aftaler med andre lande som der står i lovforslaget her er det vigtigt at vi implementerer eu regler i takt med de regler der er i andre eu lande vi skal ikke først kvæle vores eget erhvervsliv

andre udenlandske firmaer som parallelt

være meget meget optaget af

at der er ens og samtidigt fungerende regler i hele eu og også at der er en ens håndhævelse det er faktisk en forudsætning for vores tilslutning til til lovforslaget at vi får sådanne svar

i andre eu lande i forhold til danmark

udenlandske firmaer kan straffes for overtrædelser i længere perioder som der står i

en overtrædelse i længere perioder det er jo lidt svært med en lastbil fra udlandet som man lige har stoppet ved vejsiden at se om

i bøde der skal vi passe på at det

eller vil man indføre et administrativt kontroltilsyn

af danske vognmænd det kan man i sagens natur ikke gøre

og arbejdsmarkedsvilkår

hverken på bus eller godsområdet i forhold til kørsel uden økonomisk sikkerhedsstillelse i udlandet

fem hundrede kroner

undersøgt nærmere om det er fordi der ikke har været nogen

er der ligger til grund for for de bemærkninger så jeg må indrømme at

konstrueret de første tyve spørgsmål til ministeren som jeg gerne vil have et klart

første marts til næste år er det en vi selv har sat

skal gå hånd i hånd med andre eu lande og undersøge hvilke niveauer

og så være lempelige over for

gøre vores til at løse de forskellige mysterier og få

så ser vi på hvor vi så står i forhold til lovforslaget

blev vedtaget i to tusind og to

hen forpligtet til at gennemføre det ellers får vi en sag ved domstolen

et af de spørgsmål vi skal have undersøgt er netop det for

er da noget rigtigt i det fru anne

det ville måske fremme processen at vi kunne nå at blive færdige inden den ellevte marts så vi ikke

læses som fru anne baastrup påstår

med lovforslaget for det første en øget trafiksikkerhed og for det andet

til at kunne fastsætte regler der gennemfører eus arbejdstidsdirektiv i relation til selvstændige vognmænd den øgede trafiksikkerhed opnås ved en skærpet

af lovens regler bødeniveauet for at overtræde gods og buskørselsloven

firserne og det er altså omkring tredive år siden at staten sidst har reguleret bøderne på dette område der er med andre ord et klart behov for at bringe satserne op på et nutidigt niveau bøderne ligger

for de alvorligste førstegangsovertrædelser

en bødestørrelse som slet ikke matcher den alvorlige

alvorlige overtrædelser kan resultere i med overtrætte chauffører og vognmænd der kører

tilladelser bøderne er så lave at det er naivt at tro at de har nogen nævneværdig indvirkning på vognmændenes adfærd

er ganske enkelt utidssvarende i forhold til den økonomiske gevinst som en virksomhed kan opnå ved at overtræde gods og buskørselslovens bestemmelser det er

det kan betale sig at overtræde loven fordi bøden er så lav

en vognmandstilladelse koster i dag alt i alt omkring femogtyvetusind kroner blandt andet derfor står en bødestørrelse på fire tusind kroner for en alvorlig overtrædelse slet ikke mål med den økonomiske gevinst som en vognmand vil kunne få

kørsel uden tilladelse ulovlig cabotagekørsel udlån af tilladelser ulovlig chaufførvikarvirksomhed og manglende aflevering af tilladelser efter tilbagekaldelser

at det uden tvivl vil have en præventiv effekt at hæve bødestørrelsen

til at fastsætte regler med henblik på at gennemføre

parlamentets og rådets direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer der udfører transporter af gods eller personer

fokus på selvstændige vognmænd

bestemmelser i gældende ret der regulerer arbejdstiden for selvstændige vognmænd selvstændige vognmænds arbejdstid er således ikke omfattet af loven om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren men europa parlamentet og rådet har udstedt et direktiv og det var ganske rigtigt som fru anne baastrup

med regler om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer der udfører det der bliver kaldt mobile vejtransportaktiviteter arbejdstidsdirektivet har

forbedre beskyttelsen af sikkerheden og sundheden for personer der kører med gods eller personer ligesom det også sætter fokus på færdselssikkerheden og konkurrencevilkårene det fremgår blandt andet af arbejdstidsdirektivet at den ugentlige arbejdstid som udgangspunkt højst må udgøre otte og fyrre timer reglerne gælder ud over de kendte køre og hviletidsregler der regulerer hvor lang tid en fører må køre og hvornår der skal holdes pauser og hvil med lovforslaget foreslås det

en hjemmel der bemyndiger transportministeren til

fastsætte regler der gennemfører arbejdstidsdirektivet i relation til de selvstændige vognmænd

vi skal i dag behandle som det tidligere er nævnt ændringer af lov om godskørsel og lov om buskørsel

til det sidste vil jeg sige at køre hvile tids regler gælder for alle også selvstændige selvkørende vognmænd at man så yderligere vil regulere hvor meget en selvstændig skal arbejde i sin virksomhed synes jeg måske ikke virker specielt gennemtænkt

hvor meget selvstændige som jo trods alt driver en stor del af det danske samfund

detailhandlende være i sin butik om ugen skal vi lave regler for den slags ting det synes vi ikke i dansk folkeparti vi skal

vi også lidt kede af at det her er samlet i ét lovforslag

præventiv virkning end de bødestørrelser man har set indtil i dag

i en a og en b del da vi ikke kan støtte den del om arbejdstidsdirektivet men vil kunne støtte den anden del om forhøjelser af

god debat senere på dagen om mange af de her ting som er inden for godskørsel cabotagekørsel ulovlig cabotagekørsel brud på køre hvile tids og videre derfor er vi selvfølgelig helt på linje med ministeren i i forhold til at stramme op på

vi synes måske endda i nogle tilfælde blandt andet i forhold til cabotagekørsel at titusind kroner i bøde ikke virker særlig præventivt der kunne man måske gå endnu videre og

så vi virkelig kunne få stoppet det her uvæsen som er til stor gene og

hele den danske transportbranche men det er nogle ting vi vil bringe med i udvalgsarbejdet i hvert fald

vil være meget kede af i sidste ende at skulle stemme nej til hele lovforslaget bare fordi man har et element med som vi under

som ansatte chauffører med hensyn til arbejdstid er ordføreren ikke opmærksom på at trafiksikkerheden jo kommer i højsædet og den gælder jo for så vidt

omfattet af køre hvile tids reglerne lige så vel som deres chauffører er og ifølge køre hvile tids reglerne kan de køre seks og halvtreds timer på en uge men ifølge arbejdstidsdirektivet må de kun arbejde otte og fyrre timer om ugen

hvor sammenhængen er i det her

hvor meget de selvstændige skal tilbringe af tid i deres virksomhed vi ved godt

kan begynde at begrænse folk for det her handler

i sidste ende om at man er nødt til at lægge mange timer som selvstændigt erhvervsdrivende især i de små virksomheder hvis man vil have det til at give et overskud og det synes jeg ikke at vi fra statens side skal gå ind at

som så bare bliver udstyret med et cvr nummer og i øvrigt

til langt under overenskomsterne og uden feriepenge og pension og

i virkeligheden fungerer som om de var ansatte chauffører

der vil altid være svindel i i alle brancher og der vil også være nogle der sikkert arbejder uden for gældende overenskomster og så videre nu handler det her arbejdsdirektiv jo primært om hvor mange timer

tilbringe i sin private virksomhed det handler jo ikke så meget om

overenskomster og så videre det må man tage et andet sted synes jeg for mig er det bare vigtigt at sige

at de her mennesker er omfattet af nøjagtig de samme køre hvile tids regler

og det er det der handler om trafiksikkerhed og den del bakker vi op om men at gå ind og

en begrænsning på hvor meget tid selvstændige må bruge i deres virksomhed vil vi simpelt hen

en del af finanslovaftalen for to tusind

tolv bøderne for overtrædelse af godskørselsloven og buskørselsloven er ikke blevet ændret siden nitten

bøderne er uhensigtsmæssigt lave i forhold til det man som virksomhed får ud af at bryde

blandt andet sker social dumping inden for

stort problem for den danske transportbranche

er glade for at vi laver den her opdatering af bødestørrelserne som vi finder helt logisk den anden del af lovforslaget

i dansk lovgivning direktivet sikrer minimumsstandarder for arbejdstiden

det betyder at at mennesker der kører

minimumsstandarder for hvor meget man må køre

sikrer sundheden i arbejdet og forebygger at folk bliver nedslidte men det sikrer ikke mindst

sørger for at få sovet og ikke arbejder alt for meget i løbet af en uge

en bunden opgave fordi det nu skal implementeres

i dansk ret med de ord kan det radikale venstre støtte

alvorligt vi står og læner os op ad en domstolsafgørelse og det er derfor det her lovforslag er

være ret pinligt specielt når det drejer sig om arbejdstidsdirektivet som jo har været en dansk interesse så lang tid

bliver gennemført for så vidt angår selvstændige vognmænd derudover

det er en rigtig god idé at vi får forhøjet bøderne på en sådan måde

i hvert fald bliver lidt mærkbart

vognmændene når man overtræder godskørselsloven så

udviklet sig til det rene wild west ulovlighederne har bredt sig med lynets hast

er svære at kontrollere ikke mindst med hensyn til cabotagekørsel

og køre og hviletid og sammenholdt med en sand invasion af først og fremmest udflagede danske køretøjer med billige og dårligt uddannede chauffører ved rattet og ædru er de heller ikke altid

retter kun i ringe grad op på det dette det er naturligvis glædeligt at der lægges op til en forhøjelse af bødestraffen

europa parlamentet satte kommissionen på plads i den her sag

denne vedtagelse trafiksikkerhedsmæssigt er det det eneste fornuftige det turde være indlysende

jeg tror og det viser de omfattende og grundige høringssvar da også at branchen og dens organisationer havde set frem til en noget større revision af loven end den som her er fremlagt med l syv og fyrre

det noget mere ambitiøse udkast til lovforslaget der blev sendt i høring den trettende oktober

direkte i følgebrevet til udkastet at det tilsigtes at undgå løndumping via bedre kontrol af overenskomstkravet i lovene hvor blev det af i l 47 og hvor er kravet om at en vognmandsvirksomhed efter påbud skal indsende dokumentation for at den aflønner sine chauffører efter gældende kollektive overenskomster endda garneret med muligheden for at udskrive tvangsbøder ved manglende indsendelse af denne dokumentation enhedslisten savner også

sagkyndige nævn som som en stort set enig branche efterlyser

med hensyn til at påse overholdelse af godskørselslovens § seks stykke fire og

efter en lang række møder med trafikstyrelsen var der

om sammensætning opgaver og overslag over forventede antal sager og kun enighed om finansieringen manglede men her ligger et enestående tilbud fra overenskomstparterne om for egen regning at bistå

og arbejdsvilkår det er jo heller ikke uden betydning at det foreslåede nævn er en udløber af overenskomstforhandlingerne i to tusind og ti hvor netop løndumping var et vigtigt emne ikke mindst på transportområdet og hvor parterne altså blev enige om at henvende sig til det politiske system fordi godskørselsområdet og busområdet er så gennemreguleret som

derfor ikke underligt at organisationerne undrer sig over at dette nævn ikke er at finde i lovforslaget men det får vi måske mulighed for at

senere på dagen hvor vi jo blandt andet har en forespørgsel om løndumping på transportområdet

det er et udmærket forum for dialog mellem branchen og ministeren ministeriet og politikerne og bør vel i virkeligheden udvikles under hensyntagen til

inden for landevejstransporten og lovgivningen herunder eu

vi er således positive men der er bestemt plads til forbedringer og dem vil vi sørge for at foreslå i det kommende

igen indeholder lidt beføjelser til ministeren det er jo efterhånden lidt anvendt

række spørgsmål som åbenbart skulle have været besvaret for ti år siden eller sådan noget

der er en række spørgsmål i det her lovforslag hvis man læser i begrundelserne ser

ikke om det øger trafiksikkerheden hvis forhøjer det generelle bødeniveau

sabotagekørsel jeg troede sådan set at det var når man generer andre i trafikken eller sådan noget

tre gange må køre for fremmed regning i et land det er sabotagekørsel ja

det her lovforslag indtil

og der er andet vi er betænkelige ved så det er ikke i dag vi siger ja eller nej

er jo for det første forslaget om at ministeren gerne vil have hjemmel til at gennemføre de regler som nu engang ligger i direktivet om arbejdstid for selvstændige vognmænd

man indfører regler om arbejdstid for selvstændige vognmænd vi hylder nu engang det private initiativ i det konservative folkeparti

mener ikke at det private initiativ

selvstændige erhvervsdrivende skal underlægges begrænsninger

i at være selvstændig

der fastsætter nogle regler om det og direktiver skal jo på den anden side

selvstændige skal omfattes af de her regler det er et spørgsmål om at efterkomme et direktiv

det konservative folkeparti vil imidlertid under udvalgsarbejdet stille nogle spørgsmål med hensyn til at få afdækket hvilken grad af fleksibilitet

i direktivet på det her område og i hvilket omfang de her regler om arbejdstid for selvstændige er implementeret i andre lande for så vidt angår forslaget om et skærpet bødeniveau for

unægtelig sådan som der også står i bemærkningerne til lovforslaget at taksterne ikke har været hævet i ganske lang tid og derfor er vi enige i at det er på tide at justere taksterne

man gør på den baggrund vil det konservative folkeparti som udgangspunkt være parate til at støtte lovforslaget men vores endelige stillingtagen vil afhænge af de besvarelser vi får under

gerne takke ordførerne for den

positive modtagelse af lovforslaget der er som flere også har omtalt tale om et smalt lovforslag i

lovforslag som rent faktisk blev sendt i høring det skyldes at jeg på baggrund af de tilbagemeldinger

kom frem under høringen har fundet det samlet set rigtigst

trække de dele af lovforslaget tilbage som ikke er strengt nødvendige på nuværende tidspunkt derfor har

valgt alene at tage to emner med i denne omgang det er dels bødeforhøjelserne dels hjemmel til at implementere eu reglerne i arbejdstidsdirektiv for selvstændige vognmænd bødeforhøjelserne

med fordi regeringen ønsker at styrke indsatsen over for social dumping som vi jo også kommer til at tale om senere på dagen således indebærer forslaget

at de nuværende bøder på gods og buskørselsområdet er så lave at man ikke kan antage at det

har nogen nærmere

kører på den forkerte side af loven

i deres udførelse af erhvervet bødeniveauet er utidssvarende i forhold til den økonomiske gevinst som en virksomhed kan opnå ved at overtræde bus eller godskørselsbestemmelserne hensynet til straffens præventive effekt taler derfor for at der sker en forhøjelse af bødeniveauet på gods og buskørselsområdet

er ganske enkelt nødvendigt for at danmark kan leve op til sine eu forpligtelser der er ikke i dag bestemmelser i gældende ret

har til formål at regulere arbejdstiden for personer der udfører mobil vejtransportaktivitet med henblik på at fastlægge minimumsregler for tilrettelæggelsen af arbejdstiden det fremgår blandt andet af arbejdstidsdirektivet at den ugentlige arbejdstid

otte og fyrre timer det er regler der gælder ud over køre hvile tids bestemmelser der regulerer hvor lang tid en fører må køre og hvornår der skal holdes pauser og hvil det foreslås i loven at indsætte en hjemmel der bemyndiger transportministeren til at fastsætte regler om at gennemføre

skal gøres i praksis synes jeg så er vigtigt

i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen her vil jeg gerne understrege at erhvervet selvfølgelig vil

blive inddraget i de overvejelser

der er en hel del spørgsmål nogle af dem er

vil sikre at der bliver et fornuftigt udvalgsarbejde hvor vi skal gøre hvad vi kan for

nu sagde fru anne baastrup at vi faktisk stod med kniven for struben og at alle andre lande havde gennemført det det vil jeg

kunne sige at ministeren kan svare på på stående fod men det er noget af det vi vil arbejde på i

der vil jeg så under udvalgsbehandlingen undersøge om alle andre og hvornår men det er vel formentlig kun den ene del

har jeg også bemærket pillet andre ting ud af det her lovforslag

fordi en af de mange gode ting der kom ud af finanslovforhandlingerne

ulovligheder på det her område

implementere arbejdstidsdirektivet også for selvstændige ellers er der en eu sag som vinker forude

vil vi selvfølgelig meget gerne svare på under udvalgsarbejdet så til herre karsten nonbo vil

den direkte årsag er arbejdstidsdirektivet

vi meget fornuftigt puttet aftalen med enhedslisten

del af finanslovaftalen og

overholde loven vi indfører dem vel ikke for at

så jeg ved ikke om ministeren lige kan røbe

firserne og det betyder at den afskrækkende virkning i

på pengepungen men jeg så gerne at

resten af det vi så i udkastet til lovforslaget sendt i høring i oktober måned det står jo ikke i

der sker meget når man starter som som ny minister og der kommer mange ting på bordet

under tre tusind

så det jeg kan sige til herre henning hyllested

jeg gerne forsikre om men jeg vil også gerne have at sådan at når jeg fremsætter lovforslag

partier så det kommer men jeg tør ikke her i dag give

selv om man ikke udsteder garantier har gjort sig nogen tanker om hvornår man eventuelt

at ministeren vil kigge seriøst på om man skal gøre noget der

hvordan vil ministeren sikre

nogen krav om kørebøger og

betød jo også at der blev givet øgede ressourcer til politiet til netop at føre kontrol på det her område

et lille tillægsspørgsmål er jeg ytrede i min ordførertale et ønske om at

hvordan ministeren forholder sig til jeg kiggede ned på ministeren under min tale og jeg så ikke nogen himmelvendte øjne eller noget så jeg

svarer vi meget gerne på i udvalgssammenhæng

samlet lovforslag og at det er mit udgangspunkt men der går jo et udvalgsarbejde i gang nu og jeg har respekt for

og den første der skal have ordet er transportministeren

lad mig starte med det vigtigste vi er enige

jeg synes det er en god ambition at arbejde for at

og jeg synes også det er vigtigt at der er størst mulig mobilitet på skinner til gavn for miljø og sikkerhed og ikke mindst

mellem landsdelene

også helt på linje med at vi skal arbejde for mere gods på bane en velfungerende banegodstrafik skal være med til at aflaste vejene og sikre erhvervslivet gode alternativer

sigtet med beslutningsforslaget

jeg også at situationen er så alvorlig at løsningen ikke er

selvfølgelig ikke afvise at man kan blive klogere på en eller anden måde i forbindelse med et udvalgsarbejde men jeg mener faktisk at lige nu handler det først og fremmest om at tage fat på arbejdet for det første skal dsb have rettet op på økonomien det er simpelt hen en grundforudsætning for så meget andet

i en ganske alvorlig situation økonomien er

kan gå ganske galt hvis der ikke handles nu

prioriteret og sagt at det er afgørende vigtigt for dsb dsbs ledelse har lagt en plan for årlige effektiviseringer på

skal implementeres og det bliver den store

for dsbs ledelse men forhåbentlig i et godt og konstruktivt samarbejde med

også i den nye finanslovaftale for to tusind og tolv mellem regeringen og enhedslisten at vi rent faktisk har

tre hundrede million kroner her i to tusind og tolv det er et klart signal til dsb

for det andet

afgørende at vi kommer videre med elektrificeringen af jernbanen eldrift er samfundsøkonomisk en god forretning

lykkedes ikke i første omgang historien kender alle men vi ved jo også at der ligger en grundig analyse fra banedanmark om elektrificeringen

med udgangspunkt i at få sikret elektrificeringen i danmark i første omgang strækningen mellem lunderskov og esbjerg for det tredje skal dsb have

mange holdninger til ic4 men på baggrund af den tidligere regerings beslutning

haft adgang til alt materiale omkring relevante personer og eksperter og har kunnet konkludere at under visse forudsætninger tror de på at toget kan komme ud at køre

jeg bare konstatere at alternativet er endnu værre så der er som jeg ser det nok at

en række relevante spørgsmål

et udvalgsarbejde på nuværende tidspunkt måske nærmere kunne forsinke den proces som vi nu forhåbentlig går i gang med jeg vil gerne prioritere samarbejdet med folketingets partier højt og inddrage transportudvalget i takt med

derefter får det konkretiseret jeg glæder mig til de forhandlinger der starter for jeg tror det er her vi

og fremmest kan give dsb miljøet og måske ikke mindst passagererne

at det vi gerne vil og det vi kerer os om et bredt flertal i folketinget er

ministeren egentlig ikke klapper i hænderne og siger at

skal ud at køre vil det sige at ministeren har

bremseårsagen eller mangel på samme er klarlagt siden ministeren kan pege på det vi undrer os meget i

hvor en rapport afdækkede alle mulige fejl og mangler der skulle

er holdningen hos ministeren til det her område jeg troede rent faktisk

andre kloge beslutninger tilbage i i tiden

nok meget der så anderledes ud også når det gælder dsb

jo i den heldige situation at når man taler her fra folketingets

bliver hvert ord jo skrevet ordret ned

en ulempe men ikke lige i den her situation hvis herre leif mikkelsen havde hørt hele talen

ville herre leif mikkelsen jo også have konstateret at jeg tog

den atkinsrapport som vi jo begge kender som den tidligere regering bad om at få i sin endelige konklusion siger at under visse forudsætninger tror man på at ic4 kan komme ud at køre og det

lige præcis at sige at nu må man fra dsbs side være dedikeret til at løse den

at nedsætte et udvalg

regeringens tanke om en betalingsring hvor det måske havde været en klog disposition at sikre at togdriften fungerede og at togene kunne køre inden man jager folk ud af bilerne men jeg vil gerne i forlængelse når nu ministeren selv påpeger ic4 problemet hvornår forventer ministeren der er et svar

skullet analysere det at er

en ret væsentlig funktion på

det sådan er en halvårssag eller hvad det er for

jeg måtte vide med transportudvalget jeg har det sådan at når man får de episoder som

og tryg ved at vi har et system i danmark som betyder at så bliver togene kørt i stald havde jeg

i medierne at man har genskabt situationen

bremser på nogle strækninger i det syd og sønderjyske og jeg tror at man dermed har fået noget viden men jeg har ikke nogen konkret viden om hvornår man har den endelige vurdering af

specifikt problem knyttet til det enkelte tog

det der er det fuldstændig afgørende jeg tror

om så meget som at sikkerheden for passagererne sætter vi ikke nogen spørgsmålstegn ved og derfor er det fuldstændig afgørende

var en lang leden efter nogle

afvisende over for at vi sætter os ned

de her gode tiltag vi allerede har aftaler om og

ganske få måneder skal skal finde de vises sten

at der ikke har været et udvalgsarbejde vi har for

et omfattende og godt materiale om elektrificering

nøgleproblemerne vi har i et bredt samarbejde sikret at signalsystemet nu bliver rullet ud så vi får et nyt signalsystem i danmark

som det rent faktisk kan lade sig gøre så der er en hel række ting vi enten har gjort eller er i gang med at gøre

at løse en række af de problemer som jeg tror

kan foretage os noget før det udvalgsarbejde er færdigt dertil synes jeg rent faktisk at der er en række alvorlige problemer som er for vigtige til

er derfor at vi rent faktisk snart skal mødes

det vi laver i øjeblikket er langt hen ad vejen brandslukning hvordan får vi nogle ic4 tog

få elektrificeret danmark og hvordan økonomien i det

nu ligger rapporten fra banedanmark der og nu handler det vel om at træffe

en tro på at man inden sommer kan sætte sig ned i et

jernbanedriftens fremtid jeg tror faktisk at vi skal koncentrere os om at tage fat på de problemer som jeg tror vi alle erkender er her og nu jeg skal ikke afvise at der i et længere perspektiv kan være brug for

vil jeg slet ikke afvise jeg er bare så utålmodig efter at komme

og jeg hæftede mig også ved min gode kollega herre mikkelsens bemærkning om at togene skal kunne bremse hvilket jeg er helt enig i men det er nu også rart nok at de kan køre

synes det er lidt underligt at den såkaldte atkinsrapport

en lang række alvorlige problemer ved motorer bremser ventilationsanlæg varmeanlæg

at nævne nogle af problemerne synes ministeren ikke at

der er en ting som har undret mig

som selv havde transportministeransvaret og bad nogle af de

tidspunkt foregøglet hverken transportudvalget eller den danske befolkning

skiftende transportministre op igennem nullerne har

kunne komme ud at køre

det mål og så håbe på at det lykkes

med mig i at alternativet til at det ikke lykkes

være skeptisk over for ic4 og jeg kan da give ministeren tilsagn om at venstre meget gerne deltager i

hvad vi er nødt til at gøre på kort sigt

er fornuftigt

gavne passagertransporten i danmark her og nu det tager vi hul på nu

tilbage til det andet som jeg egentlig synes er lidt grundlæggende

kunne køre tog i verden om at komme med en rapport når man gjorde det

det fordi der var problemer med ic4 og derfor kan det jo

undre at atkinsrapporten peger på at der er en række problemer for

peger på at der er en række årsager til at ic4 ikke bare har kørt som de skulle hele tiden

men det de så peger på er

tror på at det kan blive en fornuftig investering

de peger på skal selvfølgelig løses før det kan

lade sig gøre og der kunne jeg måske godt ønske mig

medlemmerne af transportudvalget

selv haft den fornøjelse at sidde og læse også den tekniske rapport der nu er kommet og jeg må sige at jeg stiger af efter tyve sider

jeg vil spørge transportministeren

at få holdt en høring lad os indkalde alle dem som har ytret sig kritisk

med atkins konsulenter

teknisk forstand på det her område det er der jeg en gang imellem måske står lidt af i forhold til oppositionen og den måde de ligesom mener at have det

man har bedt nogle af de bedste om at vurdere dem og det

har været meget åben i forhold til hele atkinsrapporten jeg startede med

fremlagt alt hvad der overhovedet kan fremlægges og hvis der er brug for at

jeg tror på at atkins kan stå på mål for den rapport

af meget meget teknisk karakter og det skal vi selvfølgelig også kunne

bestemt ikke men jeg kan bare konstatere

rejst berettiget tvivl og det er jo altså fra kvalificerede folk som

at sige ok så lad os da få dem i konfrontation så kan vi veje og vurdere

også på det tekniske område til rådighed for transportudvalget

jeg svarer gerne på alle de spørgsmål som som der bliver stillet og er der behov for noget ud over det leverer jeg det jeg kan fordi jeg synes det er fuldstændig afgørende

set har været mit ærinde her i den sidste del af det er

foreslår dansk folkeparti at regeringen nedsætter et udvalg vedrørende den danske jernbanes udvikling målet er at udvalget kommer med konkrete anbefalinger

på lang sigt jeg er sikker på at vi på tværs af tingets partier er enige om at der frem mod to tusind og tredive skal satses på en markant stigning i antallet af passagerer i togene men her er der tale om en gigantisk udfordring specielt hvis man går efter en fordobling af passagertallet

ikke mindst fordi der nu og i det kommende år vil være rigtig mange bolde

og moderne togmateriel i kølvandet på den utålelige ic4 føljeton der er behov for at få taget endelig stilling til ic4

de i det hele taget løse opgaven det er der fortsat stærk tvivl om under alle omstændigheder synes det fornuftigt at udarbejde en plan b

ønsket om at få elektrificeret vores hovedstrækninger startende med strækningen esbjerg lunderskov og det er selvfølgelig også

vil gerne kvittere over for transportministeren at som han også har nævnt her fra talerstolen i dag har inviteret til fornyede forhandlinger om

gigantiske signalprojekt på alle statslige banestrækninger i danmark i de kommende ti år det også en meget stor udfordring der spiller ind på hvordan vi har mulighed for at udvikle jernbanen for det fjerde

der er behov for at øge produktiviteten i dsb vi har

er et potentiale på mere end en milliard kroner

hente i dsb og det er jo penge der kunne bruges langt bedre til fremadrettede investeringer i jernbanen

og i det hele taget er der måske også behov for at se på organiseringen af dsb

hvor virksomheden i virkeligheden befinder sig

ikke skjul på at vi foretrækker en model hvor

i retning af et rent snit i form af dsb som aktieselskab for det femte

eus transportkorridorer og dem kan vi ikke se bort fra vi er en del af europa vi skal sørge for at de danske jernbanekorridorer passer ind i det europæiske system at der er interoperabilitet vi skal sørge for at der er rammer for den fremtidige konkurrence på banen jævnfør eu reglerne der har vi jo gode erfaringer med arriva der kører på de midt og vestjyske jernbaner og der vil givetvis komme mere konkurrenceudsættelse på de danske baner

sikre et samlet overblik at se tingene i sammenhæng og det mener vi at et udvalgsarbejde som det her foreslåede kan bidrage til

klarlagt hvad skal vi have besluttet her og nu

jeg tror det kunne være rigtig godt at få skabt sådan et overblik

ud fra de mange fornuftige planer vi har liggende for de forskellige aspekter inden for banen og på denne baggrund vil venstre erklære sig positiv over for

er flere undersøgelser mere bureaukrati mere papir fremfor konkret handling venstre har haft mulighed for

men har valgt at holde sig tilbage valgt at trække stikket ud

sent på grund af toget og som ikke kan få en

det er det der er svaret fra venstre

på jernbanen og holder af jernbanen sætter sig

får lavet en samlet plan for jernbanens udvikling det tror jeg

der er brug for konkrete løsninger venstre glæder sig til i morgen

meget velkommen det er vores forudsætning at vi ikke finansierer tingene ved at kannibalisere de indgåede forlig men jeg er sikker på

se hvad det ender med men vi er klar til at lægge ryg til

beslutning og den kommer forhåbentlig i form af et bredt forlig i starten af to tusind og tolv så vi kan komme ud over stepperne med jernbanemateriellet for selvfølgelig er det fuldstændig utåleligt

nogle løsninger her og nu men det ændrer ikke

fornuftigt også at tage det lange lys på når det drejer sig om jernbanens udvikling det er trods alt

ind i det her arbejde ved at lave løsninger på

er positivt at venstre møder op i morgen med det gode humør og vil være med til at finde løsninger så siger venstres ordfører at

analyser men er det

det her udvalg skal nedsættes for at lave analyser og vurderinger

den viden vi har nu der er brug for elektrificering

inden for jernbanesektoren herunder også erhvervslivet som skal betjene sig af banen hvad enten det er deres medarbejdere

gods der skal transporteres så det synes vi er rigtig fornuftigt det handler ikke om at iværksætte nye store analyser

det er jo en syltekrukke vi har en lang række gode analyser nu drejer det sig om at se på det

dybere indsigt i jernbaneforholdene og dermed bliver klar til at træffe nogle fornuftige beslutninger det ændrer ikke

en række konkrete beslutninger for at lave her og nu forbedringer af jernbanen

det forstår jeg at også socialdemokraterne er med

så lad os holde op med det der taktiske spilfægteri om hvem der er skyld i at

forhandlingerne brød sammen og så videre venstre fastholder at vi ikke forhandler

at man kannibaliserer i allerede indgåede

et udvalg der skal lave analyser og anbefalinger på jernbaneområdet fra socialdemokratisk side er vi naturligvis af den opfattelse at det altid er godt og nyttigt med ny viden ingen tvivl om det

vi allerede kun alt for godt

de store udfordringer er på jernbaneområdet ved vi ikke alt for godt hvor der er behov for politisk handling og ved vi ikke alt for godt at der er for mange forsinkelser

for flere afgange og bedre komfort end

de gamle og bedagede mr tog på strækningen mellem aalborg og aarhus og ved vi ikke alt for godt at der er gået alt alt for mange år

ikke til mere bureaukrati papirer og udvalgsarbejde landets nye regering har fra dag et sendt det signal at vi ønsker et stærkere langt bedre

skal vælge toget til ligesom vi ønsker

gods ført over på jernbanen med finansloven tog vi det helt konkrete tiltag at vi fjernede den tidligere regerings besparelse på dsb med hele tre

million kroner alene i to tusind og tolv vi har sat fokus på elektrificeringen af jernbanenettet og vi ser gerne fra socialdemokratisk side at der sker en fuldstændig elektrificering af hovedjernbanestrækninger der er behov for at vi

bedre adgang til materiel fordi der er flere

på el frem for på diesel

at sikre en ordentlig videreførelse af ic4 projektet der har været brugt for mange penge på det her projekt og det mest ærgerlige ville være

bare lod projektet sejle og ikke samlede op

uproblematisk men når vi har involveret os i projektet så mangler det bare

det vil vi gøre fra socialdemokratisk side

løse de udfordringer som vi allerede ved der er på jernbaneområdet

også åbne over for at der kan være nye udfordringer ny viden vi skal indhente

en ny regering som er grøn og miljøorienteret derfor skal den kollektive trafik også styrkes og udbygges der skal handles og forandres nu derfor skal arbejdet ikke gemmes væk i et udvalg derfor skal vi ikke spilde tiden på mere papir og bureaukrati ønsker vi et større vidensgrundlag inden for jernbanedrift og organisering

udmærkede muligheder for at igangsætte disse undersøgelser i regi af transportministeriet her skal vi lige huske på at vi her i folketinget har et historisk bredt trafikforlig det er snart sagt alle politiske partier

er med i det her forlig så hvis vi ønsker noget undersøgt kan vi beslutte os for at gøre det

sige at selv om tankerne bag dette beslutningsforslag kan være sympatiske nok jo altid godt med mere viden er svaret på jernbanens udfordringer ikke mere udvalgsarbejde det ikke mere bureaukrati

mere papir det der er brug for er

vi får sat en klar dagsorden for at der er flere der skal tage toget som passagerer og mere gods der skal over på jernbanen

kræfter på mere udvalgsarbejde

det her forslag vi vil i gang med det samme men selvfølgelig

det er jo et hurtigtarbejdende udvalg

gode penge efter dårlige altså det er slet ikke det der er udgangspunktet her men sagen er den at vi har

genforhandlet mens vi havde den tidligere

rabat i forhold til prisen på det her man får altså penge til at udbedre nogle af de problemer der er derimod kan man ikke bare trække sig ud af projektet og få pengene tilbage

en prisrabat der gør at vi kan bruge nogle penge på at få forbedret de her tog og da vi ikke bare kan trylle andet materiel frem og få andre tog til at køre uden at skulle betale en masse penge for det giver det faktisk meget god mening at

i de ic4 tog vi allerede har mulighed for

forbedret og få dem til at køre det der er det vigtigste for os er jo

bruge de her ic4 tog det er ikke en optimal løsning

problemfrit men det er det vi har fordi det er dem vi har bestilt og vi får en rabat der gør at vi faktisk får relativt set billige tog for pengene og det

det bliver sådan at ic4 kører af sporet og må sælges eller

hvis man ser det over en tredive årig periode

blandt andet nordjylland om at nordjyderne gerne selv

betydeligt tab hvis det er man skal prøve

trække sig ud af ic4 projektet

hverken venstres ordfører eller undertegnede

politik på det tidspunkt hvor aftalen om ic4 blev indgået det er noget vi har overtaget og vi må vedgå arv og gæld og få det bedste ud af det men hvis vi bare trækker os ud af projektet hvilket jeg lidt fornemmede at herre leif mikkelsen fra liberal alliance lagde op til

sige nej og forsvinde fra projektet

der er det vi så siger jamen lad os gå konstruktivt ind i det

til at køre vi siger ikke en optimal løsning vi siger ikke at passagererne ikke med rette kunne forvente endnu bedre service det kan

men det er det vi har så der starter vi

igangsætter vi en større offensiv på en række andre områder vi vil for eksempel gerne elektrificere

vi glæder os utrolig meget til i morgen hvor vi starter forhandlingerne for vi kan forstå at venstre i modsætning til sidste gang vi forhandlede nu er parat til at finde en løsning så vi kan igangsætte elektrificeringen

konstruktive kræfter blandt andet i regionerne som har spillet ind med kunne vores regionale jernbaneselskab for

vi da altid med på at kigge konstruktivt på de her forslag så længe det er noget der kan forbedre

lade dem stå i luften når spørgeren har brugt sit sidste spørgsmål hverken venstre

går ind i de nye forhandlinger vi er inviteret til med hud og hår

ikke uenige i selvfølgelig have handling men det gjorde jo ikke noget

hvis

lave nogle af de allerstørste fadæser i dag

dsb

at vi ikke vil være med til at belyse nogle nye ting at vi ikke vil være med til analyser selvfølgelig vil vi det men vi ved bare at en række områder hvor der er brug for at vi gør noget

vi kan for at få elektrificeret det danske jernbanenet

lad os prøve at vente lidt med de alt for store og forkromede analyser

vi hurtigt kan komme til at spilde gode kræfter på analysearbejde og

andre ting i stedet for at komme i gang med politisk handling når

igangsat det her arbejde for længe siden ja så sad jeg faktisk og prøvede at lave lidt forarbejde

foreslår lige præcis det her på det tidspunkt hvor

havde mulighed for at få indflydelse fordi man var det afgørende støtteparti i den tidligere vk regering

det her udvalgsarbejde det gælder i øvrigt også venstres ordfører som

havde flertallet jeg kan ikke finde det nogen steder jeg har ledt med lys

et forslag så det virker lidt mærkeligt at

var det ikke en idé at tage de samme spørgsmål som fremgår af det her beslutningsforslag

til forhandlingerne i morgen og så få stillet de her spørgsmål i regi af den forligskreds vi har

da være et konstruktivt forslag så er vi fri for at lave noget helt nyt starte forfra

kollektive trafik men åbenbart ikke når det kommer til handling

hør her nu prøver vi

for at være handlingsorienteret og for gerne at ville noget på det her område det var vi glade for og det takkede vi for men nu her i sidste indlæg bliver vi så skoset for

jeg håber vi går i gang med blandt andet at elektrificere jernbanenettet

være en hel masse ting man gerne vil have belyst

så kan vi jo tage punkt for punkt og få undersøgt det der er allermest nødvendigt

at nedsætte et nyt tungt udvalg på det her område

undersøgt i regi af det allerede brede trafikforlig vi har lad os da finde ud af det i stedet for bare at lave mere bureaukrati det der ingen grund til

togdriften i danmark og

når nu vi kan konstatere at der sådan set

som måske var tværpolitiske og ikke kom fra

kommet med det på vegne af mit parti her

alligevel og derfor vil jeg gerne gentage det spørgsmål som

fra folketingets talerstol end at de ting skal være i orden så det er der ingen grund til at diskutere det vi har fået stillet i udsigt er at de tog

kan vi få ud at køre og så kan vi faktisk løse den mangel på materiel der er der er altså passagerer både fra esbjerg til aarhus og fra aalborg til aarhus der kører i gamle halvfjerdseragtige mr tog de passagerer skulle vi meget gerne kunne tilbyde et bedre tog

giver det meget god mening at bruge dem man kunne selvfølgelig alternativt sige

vi har regningen under alle omstændigheder så vi vil gerne undvære togene der siger vi bare

gerne have togene jeg ved ikke om liberal alliance ser anderledes på det det er nu rart når man har betalt regningen også

en tilbagegang i komfort på alle måder det er dårlige arbejdspladser

den fejlliste så hvor meget mere er ikke

at det ligger lang tid tilbage da vi lavede

få det bedste ud af det og hvis det overhovedet kan lade sig gøre og det håber jeg på og jeg forstår at det kan

at få de her tog ud at køre så er det en god løsning fordi alternativet er

halvfjerdserne mr tog og andet så i mangel af bedre

vi bruge det materiel vi allerede har betalt for

det samme som at vi ikke skal tænke langsigtet at vi ikke skal tænke mange år frem og det er jo det vi gør fra den nye regerings side hvor vi som de første i flere år sætter den dagsorden at vi skal have elektrificeret det danske tognet

større driftsikkerhed vi kan få billigere togdrift vi kan få mere miljørigtig togdrift men vi kan altså også få mere tidssvarende materiel så vi undgår nye ic4 skandaler og det er det vi gerne vil

dårlig økonomisk situation i dsb folketingets partier

komme med løsninger vi har lavet et

med alle partier stort set

vi afsat penge til nye signaler for næsten tyve milliard kroner de vil forbedre jernbanedriften enormt

genindfører så at sige også sporvogne i form af såkaldte letbaner i aarhus og københavn dsb har med en ny ledelse og den såkaldte quartzrapport

tillid til at dsb får styr på butikken så jernbanen i danmark igen kommer til at stå stærkt jeg glæder mig over at dansk folkeparti sætter fokus på jernbanen regeringen forsøger at sætte gang i elektrificering da en rapport har vist at det vil gavne økonomien klimaet og ikke mindst passagererne

for at diskutere flere investeringer i letbaner og andre områder i jernbanen

vi mener dog ikke at er behov for et udvalg mere folketingets partier er i gang med arbejdet med de beslutninger vi har truffet det er dsb også og vi har masser af viden rapporter og ideer til fremtidige investeringer der er behov for handling ikke flere udvalg og derfor kan radikale venstre ikke støtte

beslutningsforslag i dag fordi vi jo nu

forligskredsens forhandlinger

så faktisk det her beslutningsforslag som en erkendelse af

venstre og konservative havde trukket sig fra forhandlingerne og at forligskredsen var brudt sammen men

dansk folkeparti så fremsat dette forslag for mig at se er det en underkendelse af forligskredsens evne til at håndtere de mange forskellige rapporter vi har jeg slog op på transportministeriets hjemmeside

i grove træk fra to tusind og elleve alene vedrører banedriften vi har en strategisk analyse af elektrificeringen af banenettet

af dsb vi har ic4 resultat af en ekstern review

rapport om screening af s togs betjening vi har en halvårlig konjunkturstatus for transportområdet vi har et grønnere transportsystem en handlingsplan vedrørende ic4 statuskonference for de strategiske analyser de langsigtede prioriteringer

min sjæl hvad vil du mere handler det ikke i stedet for om at man samler de her rapporter

hvad er det man rent faktisk fra ordførerens side ønsker mere skal det være nogle nye eksperter i

dem vi plejer snakke med fint nok for mig man mener tilsyneladende ikke at atkins folk er

den kritik af atkins til at dæmpe sig vil det være

at give op som politikere og sige

finde ud af det vi kan ikke selv klare at drive forligskredsen videre

i virkeligheden det jeg ser det her forslag handler om

dårlig idé at man er kommet

den der meget aggressive tone som de forskellige ordførere fra dansk folkeparti liberal alliance og venstre kommer med over for ministeren og over for socialdemokratiet

kun kommer på skrømt i morgen handler det om at man alligevel ikke vil fortsætte i forligskredsen og komme med nogle konstruktive

vi kan bruge de meget vægtige dokumenter vi har

hun har fået besked på at gruppen og det er fair nok

handler om at vi måske kunne samle alle de her analyser og

man havde en infrastrukturkommission som kom med råd og

det egentlig at infrastrukturkommissionen arbejdede jeg kan ikke selv huske

og den ligger der det handler om at træffe nogle politiske beslutninger det handler ikke om bare at snakke og så i øvrigt skælde os alle sammen ud

er at vi træffer nogle politiske beslutninger at der er vilje til rent faktisk at prioritere jernbanenettet jeg husker stadig væk her

udkørsel hvad gjorde trafikministeren han skældte ud på dsb over at de ikke kørte til tiden

der er tradition for brede aftale om store

anerkender at der er en vis

interaktion imellem signalprojektet mangelen på togmateriel investeringer i elektrificering investeringer i

i fremtidige behandlinger af sager vedrørende dsb og vedrørende banedanmark det tror jeg løfter kvaliteten af det arbejde

og jeg tror også at det rent faktisk vil betyde at der kommer mere interesse for investeringer på det område venstre

dansk folkeparti har siddet på hænderne i de sidste ti år og

ikke villet investere i dsb og banerne ikke før vi fik

aftale så det viser jo at det kvalificerer når s og sf er med

i hele processen om ic4 og har været med i trafikpolitikken

omkring jernbanen langt hen ad vejen i de forløbne ti år men jeg synes ikke at

store klumper de bolde vi har i luften omkring jernbanen

hurtigtarbejdende samtidig med at vi træffer

den politiske vilje vi kan ikke blive ved med hele tiden at

de politiske beslutninger når det drejer sig

nu derfor er dette kun et forsøg

til side fordi man reelt ikke er optaget af at vi har en ordentlig togdrift

være meget fornuftigt en gang imellem at tage en tur i helikopteren at tilvejebringe et overblik over hvor jernbanetrafikken står i dag

er af udfordringer og ikke mindst hvad der er af muligheder for at styrke og forbedre jernbanetrafikken vi har en stor opgave foran os med at fordoble

vi forstår såmænd også godt de frustrationer som forslagsstillerne med forslaget faktisk stiller til skue

fra en umiddelbar betragtning

ic4 som mange har været inde på der er dobbeltdækkerne i pendlertrafikken der ikke

godstransporten

ic3erne som vel også har en udløbsdato på et eller andet tidspunkt

der et par gamle jernbanebroer der måske ikke længere kan klare mosten

hvornår lillebælt så problemer er der sådan set nok af men jeg synes også

de ti år hvor forslagsstillerne trods alt har haft afgørende indflydelse på politikken har de her ovennævnte problemer jo altså vokset sig større og større

nogle af hovedårsagerne er den her markedsgørelse og alle de udbud der har været på området og den fragmentering

er bred enighed om det gør det vanskeligt med en samlet indsats og med koordinationen og det gør det vanskeligt at tænke i helheder således for

en ulykkelig skilsmisse mellem dsb og banedanmark

har været til gavn for noget som helst hvis hvis udvalget som er foreslået her skal se på sådan

hvorimod vi jo ikke finder

der er behov for analyser og lange diskussioner af om der skal mere konkurrence på skinnerne for eksempel

følgende flere aktører grundlæggende mener vi nok i lighed med ordførerne fra både

i stedet for det kunne være en høring om ic4 som jeg var inde på på tidligere tidspunkt det kunne være den fremtidige elektrificeringsstrategi det kunne være noget med at gøre op med den tendens til

at regionalisere togtrafikken som blandt andet ligger i

hvor dsb så nøjes med at køre på hovedlinjerne som sagt

nogle gode intentioner i det men vi synes

der er for meget snak vi mener faktisk ikke at beslutningerne

ic4 og elektrificering kan vente ret meget længere

sige det mildt der er for meget snak og måske for lidt handling de videre drøftelser i udvalget skal så vise om forslagsstillerne vil være med til at fremme udbud konkurrence

opsplitning eller i stedet for fremme helhedstænkning koordination og en stærkere statsligt drevet kollektiv trafik

er enhedslisten for så vidt med men det tror

mange af talerne har udstillet at der sådan set er mange problemer

området og nogle kan føres mange år tilbage hvor der skulle have været truffet andre beslutninger end der blev

blev truffet nogen og derfor står vi sådan set med en stribe af problemer som skal løses jeg forstår forslaget sådan at det var et bud på hvordan man kunne gøre forsøg på at løse det fremadrettet og derfor

at det kunne være meget hensigtsmæssigt at sammensætte et hurtigtarbejdende udvalg der skulle komme med anbefalinger om

i forhold til en udredning af den problematisering der er sket her fra talerstolen i dag og som det jo har vist sig indtil nu

jo velkendt at økonomien i i dsb er dårlig

at vi kan sige at vi står i nogen gunstig situation i dag alene det synes

også i lyset af at denne regering jo ønsker at komme med tiltag der skal vi sige kræver at togdriften kan klare noget mere end den kan i dag når man ønsker det

det kan vi støtte vi har faktisk også markeret at vi kan støtte andre forslag også hvis der skal røres ved det forlig der er indgået for at få den elektrificering gennemført der er påpeget så der er behov for både fleksibilitet i forligskredsen og fra ordførerne men der er måske også behov for at der blev givet lidt hjælp

vil jeg nu give ordet til ordføreren for forslagsstillerne herre kim christiansen

rigtig mange gode og positive ting

man sige

sætte sig ned og og kigge lidt mere langsigtet på det her

helt enige om at elektrificering er vigtig esbjerg lunderskov ligger til højrebenet

fremadrettede drøftelser

godt vil være lidt mere fremsynede

bedre sent end aldrig jeg tror også

en masse analyser vi har analyser

hvad vil vi med udlicitering skal dsb være en statslig

virksomhed som den er nu skal det være et selvstændigt aktieselskab eller skal det tilbage til staten under en styrelse hvad skal lokalbanerne

af lidt busser eller

være en opgave for banedanmark der er masser af ting man kunne få sådan et udvalg til at kigge på

at sikre at vi har en god moderne og effektiv jernbane

jeg er aggressiv i min tone det mener jeg absolut ikke

er egentlig skuffet over at regeringen ikke kan støtte det jeg

herre henning hyllested var også lidt inde på kommissoriet

for min skyld kan vi godt tage delelementer af det her ud og diskutere det i den store brede forligskreds for det mener jeg at der er behov for blandt andet i forhold til

klogt at gøre i nogle situationer i stedet for at vi zigzagger rundt

men det store forkromede overblik

kan besinde sig og måske blive lidt klogere ellers tak for en

maksimal indflydelse på transportområdet

en ny regering der siger at vi vil handling

oven i købet inviterer vi dansk folkeparti med til at lave de her løsninger

noget defensivt i forhold til at komme med konkrete fremadrettede

affødte en fatal beslutning om at bestille de dieseltog

gjort mange ting vil rasmus prehn men hvorfor skal vi altid stå her og skose hinanden

er jo ikke for at være bagstræberisk jo ikke en syltekrukke vi kommer og laver forslag om vi er med på at lave al den brandslukning og alt det der skal

løse materielsituationen for at få elektrificeret der hvor det er muligt og vi har penge til det og i øvrigt fremme den kollektive trafik mest muligt af hensyn til pendlerne men det gjorde jo ikke noget

bare det vi har lagt op til så er vi egentlig ikke så

det der med historien bruger de ikke til noget de går bare frisk til

tungt bureaukratisk udvalg hvorfor kan man ikke bare undersøge det i regi af forligskredsen på området hvorfor skal man etablere noget helt nyt

det luftfartsudvalg der sidder i øjeblikket er noget tungt udvalg

de arbejder meget hurtigt og meget effektivt og jeg tror er et godt og konstruktivt arbejde

ville i forhold til jernbanetransporten jeg er bange for at det her

til hinder for at vi også kan diskutere det

samlet forligskreds det gør jeg meget gerne

delelementer men jeg er bare bange for at vi så bare får flere delaftaler

vi får flere småanalyser det jeg bare lagde op til

fået samlet det hele i én mere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

jeg giver ordet til transportministeren

dansk folkeparti har

om alkolås i samtlige nye biler i danmark

og bliver uacceptabelt og et problem for trafiksikkerheden spirituskørsel har store økonomiske og ikke mindst menneskelige omkostninger mennesker kommer til skade eller mister livet alkoholpåvirkede chauffører er skyld i for mange ulykker som dræber

eneste år og der er derfor al mulig grund

bruge ressourcer på at sætte ind imod spirituspåvirkede chauffører

gennemført adskillige adfærdspåvirkende kampagner og straffene er blevet skærpet

udgangspunktet ser positivt på alle tiltag

forbedre trafiksikkerheden det gælder således også b tretten der pålægger regeringen at fremsætte lovforslag der får virkning så alle nye biler skal have alkolås senest den første januar to tusind og femten med den indledning er der

støtter beslutningsforslaget helt og fuldt det gør jeg imidlertid ikke endnu og jeg synes der er nogle

som vi skal analysere lidt bedre

jeg stor tilhænger af princippet om mest trafiksikkerhed for pengene

ikke hundrede procent sikker på at vi får med krav om alkolåse

for der er også store penge på spil her en alkolås til eftermontering i en bil vil i dag koste i størrelsesordenen titusind kroner det er et ganske højt beløb for mange mennesker hvis man rent faktisk tænkte sig at vi har godt to millioner biler i danmark skulle udstyres med en alkolås så ville

trafikstyrelsen har oplyst at styrelsen ikke har kendskab til analyser der

monteret i samtlige nye biler derimod viser europæiske analyser at det er omkostningseffektivt at anvende alkolåse over for personer der har været dømt for spirituskørsel

være med at køre bil i alkoholpåvirket tilstand derfor glæder det mig også at folketinget i juni sidste år vedtog en ændring af færdselsloven der giver mulighed for at bruge alkolåse på den måde

indsatsen uden at alle bilister skal testes hver gang de starter deres bil denne anvendelse kan give os erfaringer med virkningen af alkolåse og dermed også erfaring der vil kunne indgå i kommende drøftelser

er der forholdet til eu retten den vurderer at danmark ikke vil kunne komme igennem med at stille krav om alkolåse i samtlige nye biler regler om nye bilers indretning og udstyr fastsættes i eu

eventuelt særkrav om alkolåse i alle biler vil skulle eu modificeres et sådant særkrav vil sandsynligvis blive opfattet som en teknisk handelshindring og dermed være i strid med eu reglerne efter mine oplysninger er der ingen eu lande der stiller krav om alkolåse i nye biler men vi skal selvfølgelig videre med arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden ikke kun i forhold til alkohol men også i forhold til alkohol

de ting som jeg gerne vil være med til at bringe på banen

på den debat

bare sige at antallet af trafikulykker med dødelig udgang

i trafikken og vi skal derfor videre med en generel indsats

bekæmpelse af sorte pletter og automatisk fartkontrol

holde fokus på at spirituskørsel er

indledningsvis vil jeg sige at jeg er meget enig i

første er jeg enig i at spirituskørsel er og

det er der heldigvis også

kan konfiskere

fået lavet lovforslag der gør at man

varetægtsfængsle spritbilister når de er taget

jeg også enig i det som ministeren siger med at

der har vi jo et hængeparti

også blev nævnt af ministeren folketinget vedtog jeg tror med et bredt flertal sidste år at nu skulle det være sådan at

have indført alkolås

køre igen

vi skal få gjort for

immer og altid om at sverige er det hele perfekt de har alkolåse og der er det bare som det skal være derfor har jeg stadig væk svært ved at forstå at vi ikke kan få vores lille flig indført

når vi har den rigtige teknik og når vi har noget der er lovmedholdeligt og juridisk

have det udvidet således at alle selv dem med en promille på nul

en og halvtreds der har været dømt for

blødt afviser det her beslutningsforslag fra dansk folkeparti

forbandede vilje til at køre spirituskørsel

vi får dem stoppet

at det lovforslag vi har vedtaget for over et år siden også bliver gennemført i praksis og så skal vi dernæst have det skærpet

ligesom der jo er kommet et standardsystem med hensyn til sikkerhedsseler kommer der også et standardsystem

til alkolåse til samtlige biler

får det men at pålægge at nye biler inden for

det ville være særlig hensigtsmæssigt og jeg tror ikke at det ville ramme de største spritbilister det er jo sådan at de største inkarnerede spritbilister kører i en gammel mazda seks seks og tyve eller en gammel ford taunus 12m

ikke mister så meget når de får bilen konfiskeret så jeg er bange for at vi rammer nogle som slet ikke kører spirituskørsel og så lavet et beslutningsforslag der viser vores gode vilje men

manglende evne til at ramme spritbilisterne som vi alle er enige om at fælles mål skal

rådet for sikker trafik oplyser at

og tredivetusind mennesker dagligt kører i

være om tre år eller fire år jeg er enig

og skriger hvis man glemmer at tage selen på

herunder blandt andet jo som jeg nævnte at vi ser at få gennemført det vi har vedtaget ved lov

jeg ligger meget op ad det som herre kim christiansen siger jeg er bare ikke parat til at tage det skridt som jo svarer lidt til

drengen der havde mistet femkronen en mørk dag ude på en mark og som gik hen og ledte under lygtepælen

der kunne han bedre se det er lidt det vi foretager os hvis vi bare siger at nye biler skal have alkolås

ikke være med til vi skal ramme de rigtige og på den rigtige måde men lad os lave en beretning om det vil vi meget gerne være med til i venstre

at gøre alt hvad vi overhovedet kan for at bekæmpe spritbilisme det skal simpelt hen bekæmpes

er straffene også blevet skærpet og adskillige adfærdskampagner

man kunne sikre at antallet

bragt ned og at også de forfærdelige

der sker i forbindelse med spritbilisme kunne bringes

er at adfærden virkelig er blevet ændret den holdning der

spritbilisme er blevet ændret

det der virkelig virker er jo at man som bilist passer på hinanden og husker hinanden på pas nu på med det her lad nu være med det her det er en rigtig dårlig idé det at vi er parate til at sige fra over for folk som er på vej til at køre spritkørsel

noget af det der virker allerallerbedst så det der virker bedst

altså adfærdsændringer det er kampagner naturligvis

venstres ordfører ridse op hvad der har været af lovgivningstiltag på det her område der er mulighed for at lave konfiskation der mulighed for at lave varetægtsfængsling af spritbilister og senest har vi også lavet den opstramning

man siger til folk der har en spritdom at der altså

alt sammen skridt i den rigtige

dem der har overtrådt loven dem der er kriminelle frem for at man rammer alle de mange lovlydige borgere

noget man skal være opmærksom på inden man bare siger ja til det med obligatorisk alkolås man risikerer at der er en masse lovlydige borgere som ikke har gjort noget forkert som lige pludselig

men også den økonomiske udgift ministeren nævnte i øvrigt et regneeksempel

det koster titusind kroner per bil nogle

transporten til at hænge sammen til og fra arbejde

altså en relativt stor udgift man bliver pålagt på det her område også selv om man aldrig nogen sinde kunne drømme om at køre spritkørsel det synes jeg vi skal have med

de her overvejelser det er jo altså en samfundsmæssig udgift på hele tyve milliard

man lægger an til hvis det obligatorisk

skal vi lige have med så nævnte ministeren også det at der rent faktisk er

at det vil blive opfattet som en teknisk handelshindring

være opmærksomme på så hvis vi skal have det her forslag igennem skal vi formentlig gøre det i regi af eu men inden det kommer så vidt

synes vi fra socialdemokratisk side at det er en god idé at få tænkt det her igennem helt til bunds virkelig at få vurderet fordele og ulemper på det her område

alkolås også selv om de aldrig finde på at drikke andet end brikjuice det nytter ikke noget lad os få undersøgt det ordentligt det er også værd at

for at man kunne dressere sin hund til at puste men man kunne forestille sig det endnu mere uhyggelige

at man tog sine børn med for at få dem til at puste altså

dem med på en spritkørselstur sådan nogle ting skal vi i hvert fald også vide

fars alkolås der er ting der skal undersøges på det her område

side er vi stærkt optaget af at bekæmpe spritkørsel

åbne over for alle tiltag og vi vil gerne

gøres endnu mere end alt det meget der allerede gøres men der er ting der skal undersøges vi skal

med eu på plads så på den baggrund vil

vegne afvise at stemme for det her forslag men vi er villige til at indgå i en dialog på området

som socialdemokratiet havde med

når gamle biler blev indkaldt

skulle de så have monteret

være med til at kriminalisere store dele af

bibragt socialdemokratiet den her visdom er det fordi man er kommet i regering at man så pludselig sådan vender på en tallerken

indignation og vrede over at folk kan finde på at køre spirituspåvirket det er så uhyggeligt at man

andre menneskers liv i fare ved at køre spritkørsel derfor

vi virkelig gøre noget på det her område

blev det til det forslag der ligger her

på den måde i socialdemokratiet at vi ikke synes det er nogen skam at blive klogere

vi er i samarbejde med regeringspartier

arbejder sammen med og vi lytter

det er en rigtig god idé at lytte det kan være man har det på en anden måde i dansk folkeparti der lytter man ikke der tager man bare andres forslag og kopierer dem

gjort andet end at være lovlydige det skal vi da lige have vendt inden vi

dialog med dansk folkeparti vi er glade for at

er tilfældet men jeg er så

få

er spændende takter i det her forslag

at gøre endnu mere for at undgå spirituskørsel men vi er simpelt hen blevet gjort opmærksom på at der kan være uhensigtsmæssigheder i det konkrete forslag

undersøgt tingene ordentligt inden vi bare vedtager noget som dels kan være i strid med eu regler som vi

i tæt dialog også med dansk folkeparti om at finde en løsning

i første omgang får det lovforslag

som er vedtaget om at man skal have

til at fungere for jeg forstår at det ikke fungerer optimalt endnu at det ikke rigtig er blevet implementeret

kunne gøre noget i forhold til at indføre det

nye biler det kunne jo også være at prisen på de her alkolåse kom ned sådan

år mange mennesker i trafikken

en ulykke i østjylland på grund af spritbilisme derfor er det glædeligt at

effekt at nogle ikke kommer ud at køre hvis de har

at man skal puste ligesom vi kender det fra politiet i et apparat og

har drukket problemet er at det

ifølge ministeren jo er i strid med eu retten det ville være konkurrenceforvridende hvis vi som det eneste land

mekanisme skal være i bilen derudover koster det altså

millioner biler i danmark så det ville være tyve milliard

investere for så selv om der er nogle positive

kan vi altså samlet set ikke støtte forslaget men vi ser positivt på at sagen fremmes i eu for hvis det

derfor har vi også igennem det sidste år presset på for at de regler der

er vedtaget bekendtgørelsen er bare ikke trådt i kraft jeg forstår stadig væk ikke hvorfor

det vil være en rigtig god idé hvis vi laver en beretning

obligatorisk alkolåsperiode på to år efter frakendelsestidspunkt

ved at få fat i den gruppe som er dømt

får vi fat i dem der kører i den mazda to hundrede og seks og tres var det det

lusker rundt på de små landeveje og

spirituspåvirkede når de kører ellers ville

at transportministeren nu

vi skal stå i en situation hvor vi er dem der sætter dagsordenen i eu på det her område vi må jo erkende at

at de store lande der bygger bilerne

skal have fælles regler der går på at nye biler har

det tror jeg vil forhindre det snyd svig og andet man måske kan

med en eftermontering af en alkolås det tror jeg er vejen frem således at

helt naturligt at når man køber en ny bil så er der alkolås i der er

uden airbag eller uden sikkerhedssele og hvis vi så gradvis kommer videre ad den vej vil vi jo på sigt når bilparken er blevet udskiftet få alkolåse i samtlige biler derfor ros til transportministeren og ros

at de bringer den her sag på dagsordenen

en meget god idé som herre rasmus prehn kom ind på nemlig at vi laver

beretning som skitserer

videre og så holder de enkelte elementer fast således at vi ikke

et skridt i den rigtige retning om end et beskedent skridt

for første starter op i to tusind og femten og

kun i forhold til nye biler vi

andre har rejst i forbindelse med beslutningsforslaget og vi mener at det

indgå i udvalgsbehandlingen hvordan og hvorledes vi tackler nogle af de problemer der bliver rejst man kunne også tilføje hvad med nye busser og nye lastbiler

på meget lang sigt den danske bilpark er som bekendt rigtig gammel sammenlignet med

betyde at der vil være alkolåse i

jo rent faktisk kører rundt bliver grebet og dømt

egentlig skulle være oppe at køre nu ikke er det det er klart utilfredsstillende også fordi

man sige de erfaringer fra at den lov havde været implementeret og i fuldt flor allerede da man vedtog den lov var vi jo ret kritiske over for

den var tilstrækkelig vi så jo hellere dengang og det gør vi stadig væk en model ligesom den svenske hvor en

for at bevare førerretten mod selvfølgelig at installere en alkolås fordi det samtidig giver mulighed

betydning for mange mennesker for job

et udgangspunkt synes vi måske var mere relevant at

vi gerne bringe det ind igen i udvalgsarbejdet

men hos lovlydige borgere som kører rundt på landevejene og bliver ramt

være en stor forståelse for at det her

her må vi nok afvente en udvikling i eu osv vil jeg

skal ikke være det der skal afgøre det det skal ikke være eu der skal bestemme om vi har lyst til at indføre alkolåse i i vores biler hvis vi mener at der er et problem så kunne vi jo tværtimod være foregangsland men som sagt vi er positive i udgangspunktet og vi vil gerne i udvalgsarbejdet prøve at undersøge nogle af de her problemer som der er rejst og se om det på en eller

kan løses i en

vi alle kan se situationen for os hvor en person kører spirituskørsel og forårsager skade på andre utilgiveligt og det bør forhindres så vidt muligt

vel måske otte og halvfems procent af befolkningen

vil genere dem dagligt

det der med at vi løser alt med lovgivning vi har før set det her i

meget drastisk i forhold til det egentlige problem

er en nødvendig debat og det kan vi sådan set ikke tale for

og vi kan også alle sammen i vores daglige færden være mere opmærksomme på

advare folk om det eller gribe fat i de mennesker der er til fest og

er en ret og rimelig betragtning hvis man kom dertil at det skulle etableres en dag

som et signal om at det burde vi forfølge yderligere

afgifter på motorkøretøjer betyder

i biler sådan at man fik bilerne udstyret med så meget sikkerhedsudstyr som overhovedet muligt så det ikke længere var

har man selv bestilt musikken og så har jeg ingen problemer med at der er regler om at man både skal investere og pålægges en anordning der gør at man skal puste hver eneste

at signalet herfra bør gøre

et af de helt store problemer når vi taler om dræbte og kvæstede i trafikken der er ingen tvivl om at

og derfor er det også vigtigt at der er fokus på det her område og derfor er

vi til stadighed gør hvad vi kan for at der er så få eller helst ingen som kører spirituskørsel det

til højrebenet det er jo bare at sige nå ja selvfølgelig

kan man jo ikke køre spirituskørsel

jeg vil give medhold så langt som at alkolås er en rigtig god ting

skal man have installeret en alkolås i sit køretøj

også skærpet straffene i forhold til at køre spritkørsel og vi har også gjort det muligt at konfiskere køretøjet

gode til at komme efter dem der kører

der er alkolåsen et udmærket værktøj og en udmærket del af det man kan bruge så vi er positive over for alkolåsen i forhold til

der kører spritkørsel men vi står lidt mere tøvende over for og er faktisk ikke særlig indstillet på at lave en obligatorisk ordning der skal gælde alle

at hvorfor skal alle døje med udgiften til en alkolås og hvorfor skal alle døje med hver eneste gang de skal starte bilen at

puste i alkolåsen for at

at gå efter om jeg så må sige alle andre end dem der overtræder lovgivningen og det er vi ikke særlig positive over for fra konservativ side

til gengæld meget indstillet på at gå efter dem der overtræder lovgivningen og der mener vi at vi skal skride ind konsekvent der skal straffes

for vi vil ikke have at folk kører spritkørsel så selvfølgelig skal vi gøre hvad vi kan for at forhindre det

og med det besvær der kan være ved at puste i alkolåsen inden man kan få

starte køretøjet er vi ikke indstillet på

at når man sådan kigger ud i landskabet og

ser på de typiske spritbilister især gengangerne hvad er det så

køretøjer de benytter der er der jo typisk tale om

nogle gamle skramlekasser og uanset

er der jo tale om at de bilister netop kører i nogle meget gamle biler for at have nogle køretøjer som er meget billige

at på et tidspunkt bliver bilen konfiskeret

den hårde kerne dem der virkelig udgør et problem i trafikken men i al den tid hvor vi venter på det

alle andre lovlydige borgere så være pålagt det her bøvl og besvær hvis jeg skal sige en

et godt redskab i forhold til dem der kører spritkørsel og det andet positive jeg

foreslår at selve alkolåsen skal være fritaget for afgift det er vi fra konservativ side helt indstillet på vi har også den opfattelse at sikkerhedsudstyr

pålagt de meget meget høje afgifter

den del af forslaget kan vi godt støtte jeg tror så også at

er det nok også kun et spørgsmål om tid før der bliver en eller anden form for ordning hvor alkolåsen måske bliver nemmere at montere nemmere at bruge og håndtere og jeg tror også at den bliver billigere jeg tror også

vil være flere og flere producenter af køretøjer som vil lave det som et standardudstyr når man producerer køretøjerne

en del af det men det vi skal gøre synes jeg når vi taler lovgivning her i folketinget er at lave en lovgivning der går efter dem der overtræder spillereglerne

ikke have at folk kører spritkørsel og derfor skal de straffes hårdt og konsekvent

tom behnke den sidste

vi slet ikke ville tro at de kører i spirituspåvirket tilstand

jeg er glad for tilkendegivelserne om at

jeg mener nu stadig væk at vi skal have mulighed for at lave en national lovgivning uagtet hvad eu kunne have af forestillinger om om alkolåse selvfølgelig kan der være noget positivt i at få nogle store bilfabrikanter med ind over det her herre tom behnke var også inde på at ad åre

det her sikkert være lige så naturligt som

det tror vi også i dansk folkeparti men jeg mener at vi

det kan man sikkert godt få dem til men jeg har også priser på både fire og fem tusind kroner på alkolåse jeg skal ikke stå og gøre mig klog på den tekniske del af

kunne bede nogle mennesker om at kigge på i forbindelse med at man lavede en fælles

kunne man også kigge på de rigtige tekniske løsninger og så videre med hensyn til det vi har vedtaget er

alkolåsen som sanktion det jeg lægger op til med beslutningsforslaget og

en svær legemsbeskadigelse og så videre så

vi har lavet en lovgivning og den skal vi have til at virke

til de fortsatte drøftelser og tror

få landet det her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

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag

er

ordføreren for forespørgerne har mulighed for at begrunde sin forespørgsel først

kan vi godt begynde med transportministeren

ordføreren for forespørgerne herre kim christiansen

har jo sat penge af i finansloven og

komme med en anerkendelse af her fra talerstolen i dag at man har gjort det er et skridt på vejen

er en vis sagsbehandlingstid herinde

vi mener at det er vigtigt at vi får en god og konstruktiv debat om hvad vi kan gøre ud over det der allerede er gjort jeg tror at der er behov for at gøre meget mere

der er trafiksikkerheden ulovlig cabotagekørsel løndumping konkurrenceevne

er bange for konkurrence bare foregå på lige vilkår og så ikke mindst

at de tyve millioner gør det det er et rigtig godt skridt på vejen og det anerkender jeg men jeg tror at der er et større behov så jeg glæder mig til en god og konstruktiv

god og relevant debat og at det er

om den transportsektor som vi alle er afhængige af på den ene eller den anden måde det handler om vores fælles arbejdsmarked det danmark som vi tager som en selvfølge med effektive produktionsvirksomheder og store udbud af varer i butikkerne

forudsætter faktisk at vi har en effektiv transportbranche vi ved alle at konkurrencen inden for transportbranchen skærpes i disse år jeg har den holdning at staten ikke skal blande sig i konkurrencen mellem de enkelte virksomheder som sådan men det vi skal er

at konkurrencen er fair

undgå konkurrenceforvridning det gælder også med hensyn til kontrol

det skal ikke være muligt at skabe sig en uretmæssig konkurrencefordel ved at overskride reglerne på bekostning af de øvrige virksomheder og på bekostning af medarbejderne det går ikke

det selvfølgelig også at vi skal kunne gribe ind

social dumping opfattes af mange som et

betydelige problemer i forhold til udenlandske

og arbejdstagernes overholdelse af den danske lovgivning og der er flere eksempler på at dele af

udenlandske arbejdskraft også bliver udnyttet

derfor meget tilfreds med at regeringen og enhedslisten i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for to tusind og tolv har indgået en aftale om at styrke indsatsen

det er der behov for indsatsen skal styrkes over for de udenlandske virksomheder her er tværgående myndighedsindsats afgørende for at opnå succes med imod social dumping indsatsen skal ske gennem en øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af de relevante myndigheder og så skal der reageres både hurtigt og koordineret

tolv og to tusind og tretten hvorefter der så skal ske en evaluering på transportområdet har vi aftalt at der skal være særlig fokus på ulovlig cabotagekørsel cabotagekørsel er

når en tysk chauffør kører et parti varer mellem kolding og århus efter forudgående international kørsel

arbejdsvilkår cabotagekørsel giver vognmænd som er hjemmehørende i eu mulighed for midlertidigt at køre vognmandskørsel i andet eu land det nuværende bødeniveau for at overtræde godskørselslovgivningen

firserne bøderne har derfor

en begrænset betydning for de transportvirksomheder som overtræder reglerne

jeg her den tredivete november i år fremsat et lovforslag om en markant forhøjelse af bødestraffen fra fire til titusind kroner ved førstegangsovertrædelser på den måde får vi bedre muligheder for

ramme det man kunne kalde de brodne kar her vil jeg gerne kraftigt understrege at ikke al kørsel med udenlandske lastbiler i danmark er ulovlig

selvfølgelig også er vigtigt at huske på

jo alle imod social dumping men vi skal være sikre på at det vi gør også betyder at vi rammer den ulovlige kørsel vi skal altså ikke iværksætte initiativer som mistænkeliggør alle udenlandske chauffører og lastbiler og medfører et unødigt bureaukrati for alle ud over forslaget om en

modvirkning af social dumping som skal vurdere mulighederne for yderligere tiltag vi mener at der

for yderligere tiltag over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere der ikke overholder dansk lovgivning

afklaret en række juridiske forhold herunder de eu retlige grænser da området er tæt reguleret på eu niveau udvalget skal se på en række områder på transportområdet vil

være relevant at se på mulighederne for at registrere cabotagekørsel vi skal se på om det er hensigtsmæssigt at

over udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere i danmark

tale kaldes rut registret

side sige at det umiddelbart vil give mulighed for at registrere cabotagekørsel og dermed give en bedre kontrol med eventuelle ulovligheder på området men på den anden side

er der heller ingen tvivl om at det ville påføre transportvirksomhederne en stor administrativ byrde i de situationer hvor chaufføren kun opholder sig meget kort tid i

her er knyttet til lastbilen vi skal derfor være helt sikre på at der reelt skabes en nytteværdi ved en eventuel registrering men igen her skal udvalget også undersøge det nøje

den bedste og den mest hensigtsmæssige løsning

i hjemlandet også her har vi heldigvis eu regler der delvis kommer

i den såkaldte vejtransportpakke som trådte i kraft den fjerde december to tusind og elleve

en forudsætning for virksomheder som ønsker at udøve vejtransporterhverv at de har et faktisk etableret og varigt forretningssted i et af medlemslandene for at opfylde kravene skal virksomhederne råde over et forretningssted i medlemsstat med lokaler hvor virksomhedens kernedokumenter

administrative apparaturer og være effektive og vedvarende

køretøjerne så man er sikker på at det er en reel virksomhed som er til stede det er også noget som udvalget skal se nærmere på så vi rammer de rigtige ting her på et andet område som udvalget også skal se på har eus vejtransportpakke fastsat relevante regler det handler om gensidig bistand mellem medlemsstaterne i tilfælde af at en virksomhed fra et eu land begår en alvorlig overtrædelse i fællesskabslovgivningen

i medfør af vejtransportpakken skal kommissionen inden udgangen af to tusind og tretten

rapporten skal indeholde en analyse af markedssituationen herunder en evaluering af kontrollens effektivitet

om der sker så store fremskridt med harmonisering af regler for blandt andet håndhævelse af infrastrukturafgifter og social og sikkerhedslovgivning at der kan tænkes

afslutning at

så har en kombination af forstærkede regler her i danmark med afsæt i den

og så har vi en række instrumenter som er eu relaterede og det sidste er også vigtigt hvis det er sådan at vi skal komme social dumping og det uvæsen til livs

så vi skal bruge alle de instrumenter

underbyder danske chauffører og bryder og undergraver de danske regler med det resultat at der kører chauffører rundt til lønninger som man ikke kan leve af i danmark ganske vist er der regler om overenskomstmæssig løn

til skade for konkurrencen arbejdsmiljøet og ikke mindst trafiksikkerheden

statistikkerne over trafikforseelser

uhumske forhold på rastepladser det er flere gange i medierne dokumenteret at rastepladserne nærmest fungerer som campingpladser for østeuropæiske chauffører der venter på kørsel så de har råd til at fylde diesel på til hjemturen en ting er omfattende snyd med køre og

der snydes med magneter på gearkassen som sætter køreskiven og kontrolapparatet ud af funktion med det til følge at chaufføren kan køre alle de timer han har lyst

udgør en alvorlig risiko for færdselssikkerheden en anden ting er cabotagekørsel

en en mere lempelig fortolkning af cabotageforordningen end man har i

på hvordan vores nabolande administrerer den samme cabotageforordning flere tusinde lastbiler er allerede udflaget hvordan stopper vi udflagningen hvor danske vognmænd flytter syd for grænsen for at kunne omgå danske regler og blandt andet ansætte chauffører til lavere lønninger end deres kollegaer i danmark hvor tit ser man ikke en trailer med danske nummerplader og nej hvor bliver man glad når man kommer kørende på motorvejen og overhaler sådan en

at blive skuffet når man kommer om til forvognen for så er der tyske nummerplader på trækkeren

for skibsfarten nemlig dis registeret

få det undersøgt hvordan vi gør det mere attraktivt at

forretning i danmark og nej svaret er ikke lavere lønninger vi vil også gerne se på

biler i deres cabotagecirkus og når de presser udenlandske chauffører til

må sidde og varme en dåse pølser over et primusapparat på en dansk rasteplads det hører ingen steder hjemme

hvordan kommer vi det her til livs

og hvor man har en effektiv kontrol med hvad der sker på vejene det mangler vi i danmark

er der nogle der kigger op i loftet men det kunne

begyndte at fotografere de lastbiler der kører ind over grænsen til

det kunne være godt hvis vi fik en registrering af udenlandske lastbiler

er et fyord her i salen men i hvert fald

udenlandske lastbiler der kører ind og ud af vores land det er nogle af de midler vi godt

folkeparti for at komme det her uvæsen til livs og få en ligeværdig konkurrence som også danske vognmænd kan være tjent med jeg tror

er bange for konkurrence men det er klart

kan konkurrere på ulige vilkår i form af lavere lønninger og folk der snyder med køre og hviletid og i øvrigt snyder med gældende regler vi skal have lige vilkår for alle

det er på vegne af dansk folkeparti og det konservative folkeparti

inden for transportbranchen ud over det regeringen allerede har igangsat social dumping undergraver de danske regler og truer med at gøre det umuligt for danske chauffører at leve af at udføre deres erhverv på en rimelig måde ligesom det udgør en trussel imod trafiksikkerheden der er brug for skærpet kontrol med udenlandske chauffører hvis den danske transportbranche skal have en fremtid det gælder både i forhold til overtrædelser af færdselsloven såvel som køre hviletidsreglerne og ulovlig cabotagekørsel og i forhold til at sikre en bedre registrering af udenlandske lastbiler det bør overvejes om regeringen kan sikre bedre forhold for danske chauffører ved at lade sig inspirere af hvordan andre eu lande

i debatten og afstemningen finder sted på torsdag så går jeg til de øvrige ordførere og det er først herre peter juel jensen

viser udfordringerne for et åbent arbejdsmarked der er i den grad pres på konkurrencen danske chauffører skal leve op til regler om køre hvile tid arbejdstidsdirektiver overenskomster og sådan må det være men når chauffører fra andre lande kan arbejde i danmark

også ske på vilkår der nærmer sig de danske der skal stilles krav til kontrol af hensyn til en fair konkurrence

til resten af samfundet da arbejdet som chauffør kan få fatale konsekvenser for andre trafikanter såfremt reglerne ikke overholdes jeg er ikke hundrede meter mester på international transport men ved at

stort set al udenrigskørsel det vil sige transport af gods ud af danmark efterhånden bliver udført med udenlandske biler og dermed med udenlandske chauffører

da det er umuligt for danske virksomheder at konkurrere på lønniveauet for udenlandske chauffører danske virksomheder der eksporterer eller importerer foretrækker at købe den billigst mulige transport og er stort set ligeglade med hvilken nationalitet bil og chauffør har

men også en uundgåelig udvikling ser man på omkostningsstrukturen for en dansk bil i dag så går cirka en tredjedel af omkostningerne til forrentning af bil forsikringer

omkostningerne til diesel og bil er nogenlunde de samme over hele eu og det efterlader lønnen som det eneste konkurrenceparameter og lønnen i danmark ligger væsentligt over lønningerne i resten af eu danmark kan ikke konkurrere på løn og det skal vi heller ikke gøre men vi skal sikre at danske arbejdere ikke er i

konkurrence i forhold til kollegaer fra andre lande derfor hilser vi også velkommen at der kommer et øget fokus et fokus der efter vores mening bør udmøntes i at de vilkår der pålægges danske arbejdspladser også er vilkår der pålægges udenlandske virksomheder samt at vi fra folketingets side er opmærksomme på at vi ikke gør det dyrere at være dansker

jeg ved at der er to forslag til vedtagelse i omløb her i dag venstre kan

helt konkret at der skal ske på det her område for at dæmme op for problemet med social dumping på transportområdet

som blev førstebehandlet i dag l syv og fyrre og der er alt for mange uafklarede spørgsmål

vi vil gå ind og acceptere dele af det før vi kender svarene

en fælles aftale det såkaldte rut register og

i min tale de øgede kontrolforanstaltninger som netop også skal

lastbiler på de danske veje kører med udenlandsk nummerplade jeg må indrømme at jeg

er det på danske løn og arbejdsvilkår

så i princippet burde det være således det er også derfor jeg efterlyser en øget kontrolindsats

kan det altså være svært at bevare de danske

går man udelukkende efter prisen så jeg er enig med ordføreren i at det er vigtigt

kontrolindsats men jeg ser det faktisk som meget meget svært men det betyder selvfølgelig

at venstre står fuldstændig alene helt isoleret her i folketinget og som det eneste parti

regeringsbærende partier har lagt frem og det er fordi der er nogle uafklarede spørgsmål i forbindelse med at vi har førstebehandlet l syv og fyrre i dag så det kan vi ikke

vi kommer i konflikt med nogle af de ting

vi mener at eu bør interessere sig for så hvis ordføreren vil udlægge det som at vi står fuldstændig isoleret

udlægning jeg mener bare at det vi siger

spørgsmål man kunne vælge at stemme sammen med regeringspartierne og få en ambitiøs politik på det her område

dumping med alle de problemer der er eller i det mindste at støtte de sædvanlige samarbejdspartnere i

venstre har sat sig helt uden for indflydelse vil ikke samarbejde med andre partier

vedtagelse vi har det gode princip i venstre at vi gerne vil vide hvad det er vi stemmer for

en vis forståelse for at det vi har gjort før et valg gør vi efter et valg og det gør vi også i folketingssalen vi siger ikke én ting i en valgkamp og noget andet når vi sidder

er det åbenbart liberal politik at

men er det venstres politik at vi bare skal lade transportsektoren sejle på må få og lade

sige at der er behov for en øget og en skærpet

kontrolindsats

i forbindelse med indgåelsen af rut aftalen og så videre og der er drøftelser

parterne på området om hvordan vi får lukket det her således

at danske virksomheder konkurrerer på nogle fair og ordentlige vilkår

ordføreren for dansk folkeparti

over for men derfor kan vi jo godt have nogle klare holdninger og nogle løsninger på

imødegår social dumping jeg har hørt ordføreren sige mere kontrol jo jo men hvad skal den bestå i

vedtagelse kommer man da ikke med nogle konkrete bud på hvad det kunne indeholde så hvis ordføreren virkelig ville have det gode brede borgerlige samarbejde havde man vel taget det med i til vedtagelse således

vi kunne have fået det forhandlet på plads fra starten

valgkampen og jeg synes jeg hører at

regeringen og enhedslisten prøver

få igennem her det eneste man har

her med bøder i relation til

venstre får afklaret de spørgsmål kan jeg så forstå det sådan at venstre stemmer

har forhåbentlig været her under behandlingen af l syv og fyrre og der kunne

konstatere at vi havde en række forbehold i forbindelse med hele l syv og fyrre når man så laver et forslag til vedtagelse hvor l syv og fyrre er en af de bærende kræfter

da være klar over at det er svært for os at give håndslag på

skulle vist nok være var det elleve spørgsmål der var ubesvarede i

så der er helt klart noget at tale om og det må vi så se på i det videre udvalgsarbejde men lige nu og her vil jeg

give håndslag på noget og binde et parti

kender svarene på de spørgsmål det synes jeg også hører med til det brede samarbejde

jeg skepsis men

venstre så enig i resten

det radikale venstre indgår det altså og

på den kopi jeg har set og som er tilgået venstre så så meget for det brede samarbejde hvis vi

rigtige ordlyd nu ser jeg jo altid et forslag til vedtagelse i sin helhed jeg sidder ikke og piller i andres forslag til vedtagelse

godt at venstre har lidt problemer med de her

med den aftale der i sin tid

virker jo ikke i virkeligheden så jeg forstår

en forpligtelse til at erkende at når vi bor i et en lille åben

kan vi altså ikke hegne os ind på den måde som

fra dansk folkeparti lægger op til at man skulle kunne der er mange danske virksomheder som har stor glæde af at kunne være i andre dele af verden og operere der og det er med til at give os

ikke fair nok at når vi kan operere i andre dele af verden

rundtomkring i andre dele af verden men det er netop det man har lukket op for

været i spidsen for at skabe problemerne her netop ved at åbne op for at man kan køre cabotagekørsel

af et problem hvad skal vi egentlig gøre og derfor synes jeg at herre peter juel jensen nu

jeg synes jeg hører ordføreren sige at

er at det skal være forbudt at køre cabotagekørsel i

det synes jeg heller ikke fremgår særlig klart af det forslag til vedtagelse som

hvordan andre eu lande administrerer eu lovgivningen om om cabotagekørsel dansk folkeparti må acceptere at

kommer længst i en globaliseret verden ved at

samarbejde med andre lande også inden for de områder her og jeg synes da

har en forpligtelse som et veloplyst og

prøve på at løfte arbejdsstyrken i andre lande så jeg synes da også at

at sikre at der er et ordentligt arbejdsmiljø også inden for det her område

ønsker at fjerne reglerne om cabotagekørsel således at man fremover

det sammen med det herre peter juel jensen har sagt om at man ønsker mere kontrol

de sidste mange år at man skulle have reel kontrol

af ulovlig cabotagekørsel reel kontrol af overtrædelse af

nødvendigt med mere kontrol ønsker venstre nu

hvor meget mere kontrol skal der være

vi vil gerne have kontrol med det og det ligger jo faktisk også

hele baggrunden for det der hedder rut registeret altså aftalen om udenlandsk arbejdskraft og under hvilke forhold de skal være i danmark

opstillet et kontrolapparat og der må vi nok sige jamen altså det kan blive bedre så venter vi jo i spænding på

nu læser op om kort tid

så være at venstres ordfører

er de ikke involverede i den endelige aftale om

mere erfarent folketingsmedlem jeg har fået

men det må da også være

ordføreren for sf bekendt at der i forbindelse med lovbehandlingen i dag af

altså svært at committe sig til noget som helst det er vel også sådan arbejder her i folketinget vi stiller nogle spørgsmål vi får nogle svar og så danner vi vores meninger og vores overbevisning ud fra

sine beslutninger på et oplyst grundlag

internationale transporter eller hvad det nu er

så videre med chauffører fra polen bulgarien rumænien som kører til tredive fyrre halvtreds tres kroner i timen

chauffør skal have mener ordføreren ikke at og at det betyder at danske chauffører

folketingsmedlem har sådan en viden så bør

og jeg synes at hvis et folketingsmedlem sidder inde med en sådan viden

ikke sidde og putte med den viden indtil det kan puttes ind i en

så bør man da politianmelde det straks jeg holder utrolig meget af det danske system hvor det er arbejdstagerne og arbejdsgiverne der fastsætter reglerne for arbejdsmarkedet og det synes jeg faktisk vi skal værne om i danmark for det er vi kommet utrolig langt med jeg har ikke kendskab til at det foregår på den måde

ordføreren for enhedslisten gør opmærksom på her

putte med det så synes jeg man skal få det frem i lyset og få det politianmeldt

det skal vi selvfølgelig ikke finde os i i danmark danske arbejdere og danske virksomheder skal betales ordentligt og de skal have mulighed for

kunne eksistere i en fair konkurrence

ting han spørger til

indgår et såkaldt nævn hvor overenskomstparterne i det her land lige nøjagtig på det her område altså

være noget som venstres ordfører kan tilslutte sig

i sin helhed og jeg glæder mig til at det bliver læst op

udfordring for transportsektoren i danmark det er en udfordring som vi hos socialdemokraterne og regeringen samlet set tager rigtig rigtig seriøst

at bekæmpe social dumping og at kæmpe for ordentlige løn og arbejdsvilkår for danske lønmodtagere

helt centralt for socialdemokraterne vi vil ikke finde os i at reglerne overtrædes på daglig basis på de danske landeveje

det er en uundgåelig udvikling at der kommer flere og flere udenlandske vogne og færre og færre danske i danmark men vi finder os ikke i lovovertrædelserne

vi har med finansloven for to tusind og tolv afsat tyve million kroner ekstra til politiet på social dumping området

øremærket til kontrol med cabotagekørsel

sikre mere politikontrol og bedre mulighed for at stoppe de brodne kar der kører rundt samtidig

det nuværende bødeniveau har ikke været hævet siden nitten firserne

at komme det voksende problem med ulovlig cabotagekørsel til livs vi skal sikre

transportsektor vi skal sikre at

også i fremtiden er danske chauffører på de danske veje derfor

med finansloven for to tusind og tolv nedsætte et udvalg der skal undersøge hvad den bedste mulighed for registrering af udenlandske vogne

det her problem er alvorligt

fra socialdemokraternes side fortsætte sluttelig vil jeg læse et forslag til vedtagelse

sf enhedslisten og

lastbiler der kommer til danmark

med varer til danmark

på en rasteplads og venter

eller måske tage en kørsel

kørsel og en cabotagekørsel

lolland

til polen igen hvordan vil man så sikre at de

det er jo kun hvis de tager arbejde

hvordan vil man kontrollere det hvis de holder på en rasteplads og venter

og så kører de til lolland så kører de ud af polen samme dag som

bliver imødekommet og at vi får bedre kontrol sådan at vi sikrer at den overtrædelse der sker af de danske

ikke fortsætter derfor

vi også nedsat det her udvalg som i dialog med hele transportsektoren skal finde ud af den bedst mulige måde at registrere udenlandske vogne på

en hel masse viden og man kan også godt bare proppe dem ind i rut det kan godt være at der i den retning findes den bedst mulige løsning men vi vil have lov til

diskutere det i det udvalg der nu er nedsat sammen med eksperterne sammen med de vognmænd og chauffører det vedrører

kontrollere det og så det samtidig virker efter hensigten

for at kontrollere skal man så have politi ud på alle rastepladser

camperer på en rasteplads indtil indtil de får læs med hjem jeg tror egentlig at være meget svært at kontrollere det og og derfor mener

man burde gøre en større indsats for at sikre inden de kommer til landet at de ikke foretager sig

vil kontrollere at en udenlandsk chauffør ikke

for at den enkelte lønmodtager kan bevæge sig ud i europa og søge arbejde vi er også ekstremt varme

indre marked nemlig at hvis man kommer til danmark

arbejde skal det være på danske løn og arbejdsvilkår det er altafgørende for at vi kan støtte det indre marked

er det jo fordi man siden det

indre marked blev indført ikke har gjort noget som helst vi har siddet ved magten i to måneder og allerede

har gjort i ti år det er et problem

er lige så bekymret som jeg er over at reglerne bliver brudt i øjeblikket jeg glæder mig over at herre bent bøgsted vil være med i drøftelserne det ville dansk folkeparti ikke da vi forhandlede finanslov på det her område

v og k men lad nu det ligge jeg blev tidligere på dagen skoset meget

kommission uden om den store brede trafikkreds

jo godt have rejst problemet og krævet af den tidligere regering at der blev gjort noget

ind som et krav i finanslovaftalerne man har intet gjort det gør vi nu når vi nedsætter et udvalg i forbindelse med finansloven

på beskæftigelsesområdet på det danske arbejdsmarked er et problem med social dumping det er ikke kun i forhold til ulovlig cabotagekørsel det gælder også

mange andre områder derfor er der fra beskæftigelsesministeriets side taget initiativ til som en del af vores finanslovaftale med enhedslisten at der nedsættes et udvalg sådan at vi finder de bedst mulige og mest effektive løsninger på det

rykket ret meget men jeg har to spørgsmål vil den nuværende regering

i rut registeret

af men nu har man jo mulighed for

korrekt men det hjælper jo ikke socialdemokraterne meget når venstre melder sig ud i den her debat og siger at de ikke vil være med til noget hverken

socialdemokraterne foreslår problemet er ikke reglerne problemet er at reglerne ikke bliver overholdt og derfor

med mere kontrol flere ressourcer til politiet og et udvalgsarbejde der skal se på om der er brug for yderligere tiltag

er mulighed for af registrering og hvordan vi bedst muligt kommer det her problem

store dyr i åbenbaringen når vi snakker social dumping løndumping

eus indre marked

rydde alle mulige hindringer af vejen så arbejdskraften kan vandre frit over grænserne

og det kommer danmark til gode men vi går også ind for at de regler der er i tilknytning til det indre marked overholdes og det gælder i høj grad reglen om at hvis man vil arbejde i danmark som

skal det dog være på danske løn og arbejdsvilkår det er der nogle virksomheder der kan finde ud af og

det er de virksomheder der bryder loven

de skal have politiet i hælene i højere grad end de har i dag og

indre marked er en rigtig god idé er at det er på danske løn og arbejdsvilkår

fire domme ved eu domstolen eller ef domstolen som den hed som i den grad forhindrer dansk fagbevægelse i

udføre deres hovedopgave med at

overenskomster det vil sige danske løn og arbejdsvilkår

når vi snakker om at bekæmpe social

det først mulige tiltag der blev taget på det her område efter at regeringen kom til

skyldes det naturligvis også lige præcis det problem som ordføreren nævner netop at fagbevægelsen har stået meget meget alene i den her kamp det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt det kan ikke være sådan at

arbejde for at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår ifølge danske

og når myndighederne så skal træde til og gøre deres del

der ikke ressourcer eller politisk vilje til det de politiske signaler er ændret vi har ikke længere en beskæftigelsesminister der siger at rut registeret ikke er så vigtigt vi har en beskæftigelsesminister

at de regler der er til stede på det danske arbejdsmarked overholdes derfor er jeg så utrolig stolt og glad over at vi allerede nu har sat flere ressourcer af og har sat et udvalgsarbejde i gang i forhold til at undersøge

få kontrolleret endnu mere om de regler bliver overholdt og at man

de overtrædelser der er det er et

den danske transportbranche

fastsat fordi man altså prøver at udnytte at det her er et erhverv

globaliseret på europæisk plan det andet problem er at

man ikke overholder de bestemmelser der er om køre hvile tid og arbejdstid og det er jo et problem for os alle sammen fordi vi ved at rigtig mange ulykker ude på vejene skyldes

træthed og at folk mister koncentrationen

folk der kører busser og lastbiler overholder

de bestemmelser der er for hvile

det har vi alle sammen interesse i den sidste ting

udenlandske chauffører altså har lov til at køre tre kørsler i danmark inden for syv dage så vidt jeg husker

og de regler bliver altså også overtrådt rigtig meget det

enhedslisten dansk folkeparti og det konservative folkeparti om at det her er et problem og jeg synes egentlig

er lidt ærgerligt at vi ikke kan enes om i hvert fald at sige at de ting som

her udvalg der prøver at se på om der kan yderligere tiltag som kan løse de

to udsendelser tror jeg nok det var han fortalte

blev han standset hvert femte år det er et problem

tidligere justits og transportministre derfor er

rigtig glad for den finanslovaftale vi har

er rigtig rigtig glad for det forslag til vedtagelse som vi

forhåbentlig får vedtaget her på torsdag med mange partier

kontrolsystemet skal forbedres sagen er i al sin enkelhed den

om kontrol jeg fatter bare ikke hvorfor dansk folkeparti ikke stemmer for vores forslag

står sammen i den her sag jo mere kan vi

hele tiden holder debatten om social dumping inden for transportsektoren varm bliver det sværere og sværere for de knap så gode firmaer at

derfor tror jeg at det vil være et godt signal hvis alle støtter

forslaget til vedtagelse

vi har lagt op til at vi får en skærpet bødestraf for ulovlig cabotagekørsel

som skal undersøge hvordan vi går videre

nemmere for politiet at håndtere når de får fat i folk

af det som jeg også ved at blandt andet dtl

holde bilen tilbage hvis der er mistanke om

bøderne bliver betalt ved på en eller anden måde

sikre politiet nogle bedre

det er forskellen mellem det udvalg vi snakkede om sidst og

kim christiansen og herre tom behnke får læst vores forslag til vedtagelse stemmer de

historisk opremsning af hvilke

end vi naturligvis at regeringen

det men det er jo derfor det er så smart at have et

er det så for nogle elementer vi kan putte ind i stedet for så det er en diskussion

kunne være vigtig at vi fik et grundlag for at diskutere sådan helt stille og roligt

en tilkendegivelse af at man måske også ville kigge på cabotageforordningen

kommissionen skal forholde sig til her i to tusind og tretten

lægger op til at man fjerner cabotagereglerne så vi har nogle meget store udfordringer foran os for overhovedet at

de andre lande gør det men det er jo det vi er oppe imod

set også for branchen som sådan hvis man kigger de høringssvar igennem som ligger til det

de mange arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelsen på området

der er lige vilkår og at man kan forsvare danske overenskomster danske arbejdspladser og

derfor er vi selvfølgelig også rigtig glade for at vi i forbindelse med finanslovforhandlingerne var i stand til

og tretten afsat ti million kroner direkte dedikeret

øgede kontrolindsats med

lave yderligere tiltag på området fordi vi

sagen er at det her i virkeligheden truer hele erhvervet det har jeg også sagt tidligere på dagen det truer chaufførerne de danske chauffører

de danske arbejdspladser de danske lønninger og det truer i virkeligheden hele overenskomstsystemet

at den rigtig store skurk i spillet omkring social dumping

det er eus indre marked med dets regler om fri bevægelighed for personer og for gods eller

det er jo i bogstaveligste forstand fuldstændig integreret

når vi snakker transportområdet hvor man jo altså netop fragter

samtidig og personer fragter gods over grænserne eu er det helt store dyr i åbenbaringen men det er et vilkår det må vi bekæmpe vi kæmper vores daglige kamp mod eu og mod eus indre marked men det her

er et af de afledte afledte problemer som vi har af eu og eus indre marked området er fyldt med indviklede regler som jo også gør kontrollen meget meget vanskelig cabotagekørsel

det samme er reglerne om køre hvile tid og så snydes der i den grad

med vognmandstilladelser og så videre og så videre som situationen er lige nu tror vi også på at det er via kontrol og øget kontrol

det her problem vi har ingen illusion om at man fuldstændig får lagt det ned men vi tror på at man kan komme langt med kontrol derfor er vi også glade for at der bliver afsat de her penge

politiet vi forestiller os selvfølgelig at de bliver dedikeret direkte til politiets tungvognssektion som jo er dem der tager sig af kontrollerne af lastbiltransporter i det her land vi bemærkede i

det er slet ikke vores opfattelse og det er ikke den virkelighed vi

fra branchen og fra chaufførerne rundtomkring på landevejene tværtimod

hevet ind fem gange i løbet af en transport ned over tyskland hvorimod

år imellem at man bliver taget

ingen tvivl om at vi vil holde et rigtig godt øje med de penge vi har fået bevilget og vi vil holde et rigtig godt øje

faktisk også gør det de bliver sat til også for de øgede midler der

er glade for det forslag og glade for at være med i det forslag til vedtagelse som er blevet læst op

er især glade for

nu langt om længe lægger op til at få nedsat det

påse at overenskomstkravet i godsloven og i busloven rent faktisk

i februar skal behandle lov om godskørsel og godskørsel og lov om buskørsel så med den tilkendegivelse

jo ved at udvikle sig til sådan en høring

hvem der kunne tilslutte sig hvilken udtalelse

er ikke fordi vi ikke er enige i at det er et problem og at det som flere

større problem i danmark det skal der så sættes ind over for

ikke blevet nævnt endnu fra denne talerstol i dag at

har indrettet os med et skattetryk på lønarbejde et afgiftssystem der øger forskellene til alle andre og derfor bliver et dansk område jo mere og mere interessant og så er der jo den detalje ved hele det område vi taler om i dag at det ikke er arbejdspladser man bare lige kan flytte ud af danmark

sådan set nødt til at køre i danmark hvorimod en række andre arbejdspladser i de her år jo bliver flyttet til udlandet

kaster vi os over kontrol og bøder men vi burde faktisk diskutere at konkurrencevilkårene jo har ændret sig markant i takt med vores stigende skatte og afgiftstryk

at man efterhånden dårlig kan finde en dansk chauffør

i danske lastbiler det er en udvikling der er uomgængelig og derfor er vi sådan set nødt til at diskutere skattepolitik og afgiftspolitik hvis vi reelt skal løse det her

der byder på i dag det er der ingen af de her

andet der sådan nøjes med at påpege problemet så ser vi ikke nogen reel løsning i

jeg ærgrer mig sådan set over at det ikke er en diskussion om de egentlige problemer men derimod om

der ingen tvivl om at de regler der er skal respekteres

er en ret væsentlig forudsætning for at konkurrencen sker på lige vilkår i forhold til den del af konkurrencen der handler om lønforholdene

til arbejdsmarkedets parter at finde ud af hvordan man får forhandlet sig frem til

er for nogle løn og ansættelsesvilkår der skal være men den anden del af det

cabotagekørsel færdselslov og så videre og så videre og alle de spilleregler der er der skal overholdes

vil man kunne udføre sin virksomhed på urimelige konkurrencevilkår så kan man udkonkurrere de lovlydige

at man kan springe over hvor gærdet er lavest

også vigtigt når vi har de her spilleregler at der så er en kontrolfunktion der holder øje med at spillereglerne bliver overholdt og der har vi hørt flere ordførere være inde på at det jo ikke er et af de områder hvor det går allerbedst mildest talt

jeg tror faktisk det hænger sammen med at vi jo i danmark har

et enhedspoliti hvor alle politifolk

set er uddannet lige til at kunne alle opgaver og funktioner men det betyder så også at der er meget få der får

en helt almindelig patrulje på motorvejen og ser en polsk lastbil

hvad nu lige køre hvile tids regler hedder på polsk og det er jo ikke en del af uddannelsen når man bliver politimand så der skal man lige huske at overveje at

jo typisk være en koordineret indsats

tolk med man skal have nogle eksperter

og så kan politiet naturligvis assistere med at man kan få standset køretøjer og at man kan skrive

den koordinerede indsats er det min oplevelse i mange tilfælde er andre opgaver som er lige så vigtige eller måske endda vigtigere og så går det lidt i glemmebogen man får ikke rigtig gjort noget ved det man overlader det til nogle få der skal sørge for den her kontrol og så bliver kontrollen ikke særlig omfattende den del

bedre end det sker i dag jeg mener ikke at vi skal oprette et et

parallelle politisystemer i danmark det er der ikke nogen grund til

sammentømret af forskellige folk fra forskellige brancher der havde med det her at gøre og som man så satte ind i nogle

for at få kontrolleret om ikke andet

ikke bare blæse på reglerne der er rent faktisk nogle regler som bliver overholdt fordi de bliver kontrolleret så det betyder at vi er meget optaget

vi med på forslaget til vedtagelse sammen med

at jeg i dagens anledning er stand in for vores transportordfører herre lars barfoed og derfor

hvis der er nogen der synes det er rigtig rigtig interessant at udfritte mig i forhold til hvordan forløbet har været forud for den her debat om hvem der har forhandlet hvilke

hen for lidt om til at jeg tør begynde at bevæge mig ud i

lidt kort til dels fordi

partier er optaget af problemet som vi har diskuteret her i dag jeg skal ikke blande mig i

vil sådan set bare her afslutningsvis

en række af de her problemer som er internationale og som er eu relaterede derfor synes jeg det var vigtigt at jeg indledningsvis redegjorde for regeringens holdning på det her område og også pegede på en hel række konkrete ting som eu er optaget af i øjeblikket

der er faktisk nogle væsentlige ting her

der bliver diskuteret ordentligt og grundigt og der vil forhåbentlig inden for ikke

meget bredt flertal i folketinget er uhyre optaget af to ting punkt en at vi har en effektiv transportsektor i danmark som er med til at servicere det danske samfund

bredt flertal i folketinget som ikke vil acceptere social dumping på det her område

det var en god fornuftig debat som jeg også tror der kan komme et godt udbytte af

den der har inviteret til den her debat jeg

vi har haft en god og en konstruktiv

det jeg måske kan savne en lille smule i debatten i dag er nogle af de ting som som jeg i hvert fald havde med nu nævnte herre

noget jeg var i hvert fald lidt inde omkring dis

bringe dem i anvendelse inden for transportsektoren

det har jeg ikke rigtig fået nogen svar fra andre ordførere

det er fair nok at politiet får ekstra ressourcer for nu skal

et sprog forstår de i hvert fald for hvis man låser alle fire hjul så de ikke

er det fordi de har begået noget ulovligt det gør man andre steder i europa og det er

er har du kørt cabotagekørsel og hvad vil de så svare

vi har reelt i dag ude i lastbilerne der er

går ind og kigger på sådan nogle ting for der er ingen grund til

også gerne bede om at man kigger på en mulighed for

en scanning ved grænsen eksempelvis en scanning af nummerplader så vi har styr på hvor længe de her

er der altså mennesker der er drevet ud i ikke af ond vilje

fordi de lever i deres egne lande under kummerlige vilkår og for dem er det her måske en mulighed for at kunne brødføde familien men derfor skal vi stadig væk have gode kontrolmuligheder af hensyn til at beskytte

fremadrettet forhåbentlig